for statsborgere fra et andet eu land

muligheden for at opstille i et andet eu land har ikke været anvendt særlig ofte herhjemme men som jeg

er det blandt andet sket ved det seneste europaparlamentsvalg hvor en svensk statsborger stillede op for junibevægelsen med

eu direktiv forenkles proceduren så det fremover bliver lettere for kandidater fra andre eu lande at stille op i dag er proceduren nemlig den at det er den enkelte kandidat der selv skal indhente oplysninger om sin valgbarhed fra myndighederne i sit hjemland med forslaget i dag vil det fremover være økonomi og indenrigsministeriet som forestår denne procedure såfremt forslaget finder flertal her i salen vil det træde i

årsskiftet så det bliver gældende til europaparlamentsvalget som vi skal

næste sommer socialdemokraterne er varme tilhængere af et tæt og tillidsfuldt europæisk samarbejde og finder det derfor helt naturligt at vi forenkler proceduren for opstilling af kandidater fra andre eu lande det må ikke være en tung og bureaukratisk procedure der afholder folk fra at lade sig opstille og afprøve deres mandat ved en dansk folkeafstemning

på helt at afskaffe nationalstaternes pladser i parlamentet og indføre fælleslister på europæisk plan det hørte vi jo også venstres ordfører var inde på for dansk folkeparti er det en helt ugennemførlig og vanvittig tanke dette forslag er et skridt i den forkerte retning i dansk folkeparti finder vi at danmarks kun tretten medlemspladser i parlamentet i forvejen er en forsvindende lille del

en forsvindende lille indflydelse for et land i parlamentet

et skridt i den her vanvittige og groteske retning

det burde slet ikke eksistere og derfor kan vi naturligvis heller ikke støtte det forslag

det nemmere og fjerne alle unødige barrierer fra at deltage i

valghandlingen til europa parlamentet som europaparlamentskandidat det bliver gjort administrativt lettere at stille op til europaparlamentsvalg for en særlig gruppe nemlig for de statsborgere fra et andet eu land der er bosat i danmark og som ønsker at stille op i danmark

som det også allerede er blevet sagt ændrer man proceduren for indhentelse af valgbarhedserklæringer frem for som nu at det kandidaten selv der skal bede myndighederne i hjemlandet om oplysninger om valgbarhed og om at udarbejde en valgbarhedsattest så bliver det fremover den relevante myndighed i bopælslandet der skal sørge for at indhente de relevante oplysninger

dermed bliver den administrative byrde altså overført fra kandidaten til myndighederne og det er godt der er naturligvis også en mere principiel gevinst ved regelændringen nemlig den at den medvirker til at styrke princippet om fri bevægelighed af personer og arbejdskraft over landegrænserne

den baggrund kan radikale venstre bakke op om det

så det bliver lettere for valgbare personer at kandidere i det land som de er bosiddende i men ikke nødvendigvis har statsborgerskab i vi anerkender at man bør ændre de eksisterende regler så det fremover ikke er borgerens egen opgave at indhente de nødvendige oplysninger hos myndigheder i hjemlandet men i stedet et anliggende mellem de pågældende medlemsstater at udveksle relevante informationer det skyldes først og fremmest at flere europæiske borgere oplever problemer med at finde frem til de rigtige myndigheder som skal

udstede en attest med de rette oplysninger der blåstempler ens kandidatur desværre resulterer denne praksis undertiden i at engagerede og valgbare unionsborgere ikke lader sig opstille uden for hjemlandet fordi det simpelt hen er for besværligt det mener sf ikke er en farbar vej for

europæiske fællesskab eller den europæiske integration og derfor kan vi selvfølgelig tilslutte os en ændring af loven sådan som økonomi og indenrigsministeren foreslår

lettelse for borgeren fordi myndigheden påtager sig gøre det

egentlig var en af de ting som som vi delte på kryds og tværs i folketinget

besvær en borger skal have jo bedre er det men der kan jeg så forstå at modstanden mod mod eu

overtrumfe det synspunkt det er man jo selvfølgelig

et eksempel der var en svensk statsborger som stillede op til europa parlamentet i to tusind og ni for junibevægelsen og jeg tror i hvert fald at han ville have sat pris på

som jeg synes vi fjerner med den debat vi har i dag og den tredjebehandling der

at styrke adgangen til vores demokrati og til at stille op og

meget fornuft i i den forstand at der jo kan vise sig og har vist sig ingen nævnt ingen glemt ekstreme

situationer hvor der er brug for en ventil

kan enten suspendere eller helt afsætte en borgmester i perioden jeg vil så også understrege at for venstres vedkommende er det vigtigt at vi stadig væk helt overordnet har ro omkring borgmesteren i den periode

der skal være stabilitet omkring de ting men som sagt kan der være ekstreme situationer

til hvis en borgmester bliver anklaget for noget der

finde ni tiendedels flertal

afsætte vedkommende det er helt ude i ekstremerne men men som sagt synes

som kommissionen kom med og det er så arbejdet fra det lovforberedende udvalg

vores lovforslag her udspringer af der er overordnet to formål med lovforslaget for det første

at give det enkelte enkelte kommunalbestyrelsesmedlem eller regionsrådsmedlem bedre mulighed for en ordentlig mødeforberedelse

at give kommunalbestyrelsen de nødvendige muligheder for at suspendere og afsætte en borgmester i de situationer hvor der undtagelsesvis kan være behov for det

der drejer sig om at give bedre muligheder for en hensigtsmæssig mødeforberedelse betyder at der fremover bliver strammet op på fristerne for udsendelse af dagsordener og sagsmateriale til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet forslaget betyder at materialet til et kommunalbestyrelsesmøde eller regionsrådsmøde skal udsendes senest fire dage inden mødet

det ikke kun skal være tilgængeligt men faktisk udsendes den anden del af forslaget går på nye muligheder for at suspendere og afsætte en borgmester ud over en tydeliggørelse af de regler som allerede findes i dag med forslaget i dag giver vi mulighed for at man kan afsætte en borgmester

hvis vedkommende er tiltalt for et groft strafbart forhold det bliver sådan at et flertal på mindst halvfems procent af kommunalbestyrelsen vil kunne afsætte en borgmester når flertallet har mistet tilliden fordi vedkommende borgmester ikke er værdig til den agtelse eller tillid som hvervet som borgmester i en kommune i danmark forudsætter kommunalpolitik er jo i virkeligheden allersmukkest når det baserer sig på tillid mellem de politikere der sidder i kommunalbestyrelsen og derfor skubber vi med dagens lovforslag også tilliden længere frem til en mere fremtrædende rolle i kommunestyret samtidig giver

mulighed for hvis en borgmester bliver tiltalt for et strafbart forhold som inden for lovgivningen kan medføre at man kan komme i fængsel

ved at skatteborgerne har betalt mange penge for den tidligere venstreborgmester peter brixtoftes udgifter til dyre rejser og middage og vine for ikke at tale om de endnu mere alvorlige sager om ulovlige lån og sponsoraftaler osv

været så alvorlige at den tidligere venstreborgmester blev dømt til flere års fængsel for mandatsvig

det har derfor været vigtigt at vi fik nedsat en kommission der kunne granske hele forløbet med henblik på at vi kunne lære og dermed også undgå sådanne sager fremover derfor var det også bemærkelsesværdigt at vk regeringen i sin tid var imod farum kommissionen vi følger nu op på kommissionens anbefalinger så vi sikrer at kommunalbestyrelsen har de fornødne værktøjer til at sikre et effektivt kommunestyre og

ændringer som springer mest i øjnene og det er adgangen til at suspendere og afsætte en borgmester den del af ændringen er velbegrundet både i de uheldige episoder der har været i flere kommuner og

den sag der har været oprullet efter skandalen i farum det gamle system

det gav en helt urimelig magtposition til borgmesteren når denne først var valgt

det også glædeligt at der nu blødes lidt op på dette og der åbnes for at en inkompetent eller anløben borgmester hurtigere vil kunne afsættes vi vil dog gerne i dansk folkeparti her i udvalgsarbejdet diskutere om de ni tiendedels flertal det kræver er det rigtige tal hvorfor ikke

fem og halvfjerds procent eller firs procent af kommunalbestyrelsen hvorfor lige de halvfems altså ni tiendedele men generelt er de foreslåede ændringer altså fornuftige og velafbalancerede og lægger op til en styrkelse af de principper der gælder for en kommunes ledelse

hermed på dansk folkepartis vegne meddele at vi tilslutter os forslaget men som sagt gerne vil kigge på det med

det har et lovforberedende sagkyndigt udvalg så fulgt op på med betænkning nummer femten otte og tredive på over tre hundrede sider

og det er naturligvis godt fordi det også er både vigtigt og principielt når man ændrer på de demokratiske spilleregler i kommunerne det handler om at sikre en bedre mødeforberedelse og det handler om at klargøre og udbygge nogle af de eksisterende regler for suspension og afsættelse af en borgmester ved pligtforsømmelse og så handler det ikke mindst om at indføre en ny mulighed for at afsætte borgmesteren på grund af mistillid det er naturligvis den sidstnævnte nyskabelse om afsættelse af

på grund af mistillid der naturligt tiltrækker sig den største opmærksomhed

der foreligger stærke grunde til at man i helt ekstraordinære situationer

afsætte en borgmester som kommunalbestyrelsen ikke har nogen som helst tillid til kan fortsætte ledelsen af kommunen det handler simpelt hen om kommunens funktionsdygtighed men det er også afgørende at bide mærke i at der opstilles nogle meget strenge betingelser for at det

der skal både være et kvalificeret flertal på halvfems procent i kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og det skal vedtages to gange i kommunalbestyrelsen med mindst seks dages

hermed har man sikret sig at det sker på et velovervejet grundlag og at det næsten er hele kommunalbestyrelsen der skal være enige om at det er nødvendigt at tage det her drastiske skridt vi noterer os også med tilfredshed at man derudover ændrer reglerne om sammensætning af valgbarhedsnævnet i sager om netop lovligheden af en suspension eller afsættelse af en borgmester man styrker det juridiske element i nævnet og det gør man for at styrke retssikkerheden for den involverede borgmester i anerkendelse af at der er tale om nogle meget indgribende afgørelser som der skal være nogle ekstra juridiske garantier omkring alle ændringerne er desuden anbefalet af et enigt udvalg bag betænkningen altså inklusive repræsentanter for kl og danske regioner og på den baggrund kan radikale venstre støtte det fremsatte

skal forløbe optimalt i en god demokratisk ånd i forlængelse

kan sf naturligvis tilslutte sig koret af partier der bakker op om at ændre eksisterende praksis så vigtige dokumenter og informationer fremover ikke blot skal gøres tilgængelige men sendes direkte til de kommunale og regionale politikere sidst men ikke mindst er sf tilfreds med lovforslagets tydeliggørelse af hvornår reglerne om suspension og afsættelse af en borgmester der groft forsømmer sine pligter reelt gælder

der giver kommunalbestyrelsen mulighed for at gribe ind i de yderst sjældne tilfælde hvor det er nødvendigt uden at kommunalbestyrelsen får uhensigtsmæssig meget magt

administrerer meget store beløb meget store milliardbeløb

hvis kommunerne i danmark havde været private virksomheder

været meget meget store koncerner

vigtigt at dem der sidder med ansvaret har optimale arbejdsbetingelser det bliver forbedret med det her lovforslag så handler lovforslaget også om at man under særlige omstændigheder skal kunne afsætte en borgmester og som øvrige

lovforslag vi er

overbeviste om at

vægtet sådan at

at påtage sig demokratisk arbejde og deltage i byrådsarbejdet fordi det er blevet for kompliceret

honoraret vederlaget står ikke mål med den indsats der ydes vi skal sørge for at sikre at vilkårene er i orden sådan at det ikke bare er dem der gerne vil der rent faktisk får det her ansvar men også dem der kan så den del af det støtter vi helt op om vi synes også det er rimeligt at der i helt ekstreme særlige tilfælde kan skrides ind med suspension og afsættelse af borgmesteren det har været vigtigt for os at balancen er i orden og at vi sikrer at der ikke kan

den balance er fundet i det her lovforslag så vi kan bakke op om

bedre muligheder for at kunne forberede sig til møderne det kan selvfølgelig virke som

vi foreslår her er

stramme op på fristerne for at udsende dagsorden og sagsmateriale og også ved at sige at det

har vi lavet det ligger på et kontor bag mange døre og snørklede gange og hvis du finder frem til det

du gerne læse det nej man skal sådan set have materialet til rådighed og man skal have en rimelig mulighed

for at sætte sig ind i det det indebærer nogle helt fundamentale ting for så vidt angår arbejdsvilkåret det peger faktisk også på en af de anbefalinger

eftersyn af det lokale demokrati som

de ting det siger meget klart er at man bliver nødt til at diskutere

en mødeforberedelse hvad det er for et beslutningsgrundlag

mange kommunalbestyrelsesmedlemmer der føler at de er fanget i en tsunami af papirer rapporter alt muligt

bare tage diskussionen om hvordan vi vi egentlig gerne vil have sagerne forelagt hvordan vi gerne vil have dem sådan at vi kan tage politisk stilling til det og derfor synes jeg at den her del af lovforslaget på mange måder

sætte fokus på den type af anbefalinger som netop ikke kræver lovgivning men som kræver at man aktivt

gerne vil have det gælder selvfølgelig også anbefalingerne om om mindretallets

adgang til information til oplysninger til at få set på ting

kan have brug for en anden type af mødeforberedelse og også skal have mulighed for at diskutere de ting

i de partiforeninger hvor man er forankret

hovedformål er at give kommunalbestyrelsen de nødvendige muligheder for

og afsætte borgmesteren i de situationer hvor der undtagelsesvis kan være behov for det jeg er meget glad for de bemærkninger som

den konservative ordfører havde

venstres ordfører var inde på det samme nemlig at det her er noget som

den ro og den stabilitet

sådan som vi kender det men lige præcis roen og stabiliteten kan jo blive sat over styr hvis man ender i en situation hvor der ikke er tillid til borgmesteren længere

eller hvis borgmesteren og så er der sikkert heller ikke

som kan give op til fire års fængsel lige præcis balancen og retssikkerheden har vi været meget opmærksomme på

som også har været diskuteret i dag nemlig får vi så sådan en slags

venstres ordfører sagde hvis man er blevet sur over at

igennem skal man så sætte en kampagne i gang for at få afsat borgmesteren nej

de politiske slag må man tage politisk dem må man vinde eller tabe politisk men der kan være situationer hvor tilliden forsvinder og hvor der derfor ikke længere er den stabilitet og den tillid

der kan rejse sig spørgsmål i forbindelse med det her lovforslag fordi det set er meget principielt

med at vi får spørgsmål i forbindelse med udvalgsbehandlingen der er et meget stort materiale at trække på

en del af de her overvejelser rækker helt tilbage til farum kommissionen og dens overvejelser om om det virkelig er klart nok hvad man gør i så

meget optaget af at det netop skulle være

på borgmesteren skal være sådan at man siger nej

som jeg synes er er meget vigtig i det her lovforslag nemlig at det

for at for at det politiske kommer til at handle om hvorvidt man kan få folk til at om man så må sige konspirere mod borgmesteren

politiske arbejde i kommunen er hovedvejen og derfor skal det ikke være

politisk spil som måske heller ikke er det kommunale selvstyre

i forbindelse med valghandlingen og uden sådan at kunne kunne svare på på det konkrete spørgsmål

en meget god illustration af hvor langt man skal gå før

følge argumenterne for hvorfor det skulle være nødvendigt at kunne lave de her forskellige lokale strukturer som

opvejer de ulemper som vi ser så derfor støtter vi

efter venstres landsmøde at

godt her op til et regionsvalg sige at de skulle få lov

overleve hvis de klarede det godt nok derfor er mit spørgsmål bare til venstres ordfører hvad er venstres holdning eller standpunkt eller hvad det

for så vidt angår at nedlægge regionerne vil venstre gerne nedlægge regionerne hvis man vinder næste folketingsvalg

det var det eneste rigtige det var det system man skulle bevare for alt i verden man var imod

skulle oprette noget der hed regioner nu står vi så

amterne gjorde det på sin vis udmærket vi ville gerne udvikle vores velfærdssamfund vi skabte nogle nye regioner tiden er gået siden og nu ser vi bare nogle nye muligheder vi ser at sygehusstrukturen er faldet på plads vi ser

andre opgaver der skal løses fremadrettet vi vil tilpasse systemet til

bare konstatere at det er lige det modsatte synspunkt som socialdemokraterne går ud fra

stå på systemet i forhold til borgeren og det må jo

er venstres standpunkt i den her sag vil man gerne

simple spørgsmål og det handler om her og nu i dag

regionerne det siger sig selv når jeg står her jeg tror at herre simon kollerup har et andet synspunkt men men når regionerne eksisterer lever venstre altså i virkeligheden og det tror

set vil være det letteste for os alle sammen men jeg må bare

nu taler socialdemokraterne varmt for bevarelse af regionerne dengang de skulle oprettes

skal stå i spidsen for regionerne og dermed drive regionerne inden for

område som de nu engang har sygehusvæsenet fylder selvfølgelig

blot i al stilfærdighed siger regionsrådsvalget har intet med det spørgsmål at gøre men jeg vil bare holde fast i at vores position er den samme som den hele

vi ser gerne at systemet skal udvikle sig af hensyn til borgeren

i forhold til vælgerne i forhold til de opgaver regionerne varetager i dag jeg håber og jeg kan se at herre jacob jensen nikker at man er enig i at der kan regionerne og deres eksistens

så venstres plan for de regioner er det meningen at regionerne skal afvikles smides ud droppes så hurtigt som venstre overhovedet får mulighed for det eller er det noget andet der er venstres holdning kan vi få svaret så når herre jacob jensen nu anerkender at det er relevant for borgerne

hvor regionerne i den struktur vi kender i dag blev oprettet

inderligt imod det var helt forfærdeligt amterne gjorde det fantastisk det skulle bevares så siger venstre på det tidspunkt jamen vi vil gerne udvikle tingene vi vil gerne have en ny struktur den landede måske ikke lige helt perfekt men den landede dog et sted hvor vi

så gået en rum tid og nu siger vi så igen

vi ikke få en diskussion fordomsfrit

hvordan de her ting skal løses og ikke tage udgangspunkt i systemet

til at nedsætte stående udvalg siden da har region hovedstaden søgt om og også fået en dispensation til at indføre udvalgsstyret i to tusind og tolv nedsatte regeringen et udvalg der så skulle evaluere hele kommunalreformen med det formål

undersøge muligheder for bedre at understøtte en effektiv og moderne offentlig sektor

skulle nedlægges nu mener man så måske nok at de vistnok godt kan få lov at overleve nu er der jo snart regionsrådsvalg og det er ikke rigtig til at blive klog på eller for den sags skyld særlig tillidsskabende for de mange ansatte i regionerne men forhåbentlig kan vi blive lidt klogere på venstres holdning til regionerne i løbet af den pågående debat vi blev ikke meget klogere grund af venstres indlæg tidligere men for at summere op

vil vi med det her forslag styrke regionerne og derfor kan

med brask og bram på sommergruppemøde det husker vi alle tydeligt

meddele om man synes at regionerne gør det godt nok derfor tror jeg at tilliden til til venstre i spørgsmålet om regionerne

jeg kan i hvert fald bare konstatere for min egen del at jeg har rigtig svært ved at finde ud af hvad venstre mener

i deres arbejde hele tiden prøver at gøre det mere effektivt og klogt

mistillid til de ansatte den præmis synes jeg faktisk at ordføreren skal tage i sig igen det var jo fuldstændig

vi gerne vil kigge på hvordan strukturen kan indrettes

dem der skal udføre opgaven og i sidste ende af hensyn til de patienter som skal igennem

drive vores regioner bedre og mere moderne og fordi vi tror på vores regionsrådspolitikerne og på de ansatte i regionerne så jeg kan konstatere at venstre i hvert fald ikke har taget afstand fra det synspunkt der handler om at nedlægge regionerne

som har fundet sted de senere år

regeringen har nu haft det såkaldte gennemsyn af kommunalreformen også her på regionsområdet og vi må indrømme at det nok er blevet en fuser i dansk folkeparti

vi helt fra starten helst undværet regionerne og de andre ikkesocialistiske partier er som jeg kan fornemme det kommet til fornuft og mener nu det samme dengang regeringsmagten skiftede troede regionerne nok at de havde fået en allieret for i valgkampen blev der netop sagt fra den side at regionerne skulle have flere opgaver men igen har regeringen vist sig som en løftebryderregering de flotte løfter er blevet afløst af status quo det højeste man har

svinge sig op til er det her forslag som nu giver regionerne mulighed for at få stående udvalg hvilket

praktiseres mange steder i forvejen det er derfor et ligegyldigt symbolforslag uden relevans som vi behandler her i dag i dansk folkeparti mener vi stadig væk at regionerne bør nedlægges og derfor stemmer vi også imod enhver ekstra kompetence der tildeles regionerne

stående udvalg lovforslaget medfører således mere frihed i det regionale styre og det er godt i tråd med regeringens mere generelle bestræbelser på at give offentlige myndigheder større frihedsgrader

for regionen kan vælge den model der giver bedst mening for dem og man kan da godt have lidt svært ved at forstå hvorfor et liberalt parti som venstre kan være imod det der gives både mulighed for at regionen kan nedsætte stående udvalg der tager del i den umiddelbare forvaltning af regionens opgaver altså almindeligt udvalgsstyre hvis det giver bedst mening

og at udvalgene ikke eller kun inden for visse områder varetager den umiddelbare forvaltning af regionens anliggender den såkaldte skanderborgmodel og hermed kommer reglerne til at svare fuldstændig

dem der gælder for kommunerne vi synes det er et godt forslag

grund støtter vi lovforslaget og de anbefalinger fra udvalget om evaluering af kommunalreformen som lovforslaget bygger på da ændringerne vil give mere frihed til regionerne ved at tillade regionerne at træffe beslutninger i styrelsesvedtægten

om almindeligt udvalgsstyre uden om ministeren styrkes en mere decentral beslutningsproces og det kan sf i dette tilfælde bakke hundrede procent

så længe de er der i liberal alliance mener vi også at regionerne skal nedlægges

man har det synspunkt så ikke kan være for det her lovforslag

vi jo sørge for at de kan gøre deres arbejde mest effektivt og bedst muligt og det mener vi sådan set at det her lovforslag giver mulighed for så derfor

muligheden men det bliver ganske kort jeg skal bare meddele at enhedslisten

jo også en naturlig konsekvens af at vi er med i den aftale

vi kan måske ikke helt forstå det store postyr der

så man ligefrem stemmer nej for vi synes da det er nogle forholdsvis beskedne ændringer

det vil sige at det vi gør her

er at vi sådan set fjerner det

forsinkende bureaukratiske led at de skal spørge om

jo også signaleret at vi synes en god idé at have stående udvalg jeg tror at det styrker politikeres mulighed

samarbejde på kryds og tværs i partierne

det er nødvendigt at udfordre det konservative synspunkt om at man ikke kan stemme for forslaget fordi det øger bureaukratiet det forslaget gør er at det fjerner

en spørgeprocedure og stiller regionerne

hvordan man vil organisere sit udvalgsarbejde det er meget meget meget svært at forstå at det skulle øge bureaukratiet

mindsker bureaukratiet og styrker demokratiet fordi det gør at man i den enkelte region selv må forholde sig til

det er organiseret bedst muligt til gavn for borgerne

man kan så sige at det

helt oplagt at have den man kan så også have den mere symbolske tilgang til forslaget nemlig at det her i højere grad giver regionerne mulighed for at udføre et godt stykke arbejde og derfor styrker regionerne sådan som den socialdemokratiske ordfører sagde også det symbolske er set

positive udmelding som er kommet fra

om regionernes fortsatte beståen

jo var glad for regionerne da de blev

været i tvivl om deres berettigelse i mellemtiden men nu vil man gerne positivt diskutere om de ikke skulle have lov til at blive her

jeg tror det skaber arbejdsro og er der noget jeg synes

er det at vi har arbejdsro og fokus i regionerne

den meget store opgave nemlig at sørge for at vores sundhedsvæsen udvikler sig til at være stadig bedre set med borgernes øjne derfor tror jeg at vi fra politisk side kunne gøre borgerne en meget stor tjeneste ved at stoppe polemikken om hvorvidt vi skal have en demokratisk kontrol

at at de træffer endog særdeles vidtgående men også gennemarbejdede velstrukturerede beslutninger

struktureres hvilken adgang der skal være hvilken balance der skal være mellem supersygehuse og de forskellige andre

dele af sundhedsvæsenet i den enkelte region jeg vil gerne her kvittere for det meget store arbejde som er gjort jeg tror det vil være godt både for

inden for en kort tidshorisont men også for de medarbejdere som virkelig trækker igennem for at levere til borgerne at de ved at den demokratiske ramme som er styrende for deres arbejde for de ting der fokuseres på

det må være hovedopgaven at sørge for at vores sundhedsvæsen udvikler sig stadig bedre set med borgerøjne og der synes

men det ville være et stort principielt og symbolsk vigtigt skridt hvis venstre beslutter sig for

set selv lavede regionerne opfandt dem og dermed også gav dem den opgave som de i hvert fald set med mine øjne

opkræves seksten promille i grundskyld formålet med forslaget er at give kommunerne frihed til selv at bestemme om de vil sænke grundskyldspromillen så grundejere kan blive kompenseret for stigende skatter som følge af stigninger i grundværdierne

begynde med fordelene

det positivt at forslaget giver kommunerne øget frihed til selv at bestemme om de ville sænke grundskyldspromillen og at kommunerne herved får udvidet muligheden for hvis de ønsker det at kompensere grundejere for stigende skatter som følge af stigninger i grundværdierne

for det andet påfører forslaget ikke og i hvert fald ikke på samme måde de offentlige finanser et finansieringsproblem som andre forslag

det er ikke tilfældet for blandt andet de konservatives forslag om at fastfryse grundskyldsprovenuet i faste priser som vi skal drøfte efter dette forslag her skal der skaffes finansiering

det gælder også liberal alliances forslag som vi drøftede i forrige samling om at sanktionere kommunerne hundrede pct hvis provenuet for grundskylden efter kommunal udligning stiger mere end inflationen man kan så også tilføje

på kort sigt måske nok ikke vil have den store praktiske betydning det er således i dag alene gentofte kommune der har ramt minimumskravet på seksten promille og der er relativt langt op til de næste kommuner med en lav grundskyldspromille næstlavest er grundskyldspromillen i greve kommune hvor den er

det er altså ikke sådan at den nuværende minimumsgrænse på seksten promille i praksis

sænke skatten men selv når det er sagt anerkender jeg fuldt ud at der ligger et godt signal om mere frihed til kommunerne i forslaget

det første vil der på længere sigt være en risiko for at grundskylden får en mindre betydning som kommunal indtægtskilde og tilsvarende at den kommunale indkomstskat øges det vil være strukturpolitisk uheldigt i en tid hvor det er vigtigt at det først og fremmest er skatten på arbejde som nedbringes det var det en bred kreds af

partier var enige om i den seneste skattereform fra juni to tusind og tolv for det andet giver det relativt brede bånd for den kommunale grundskyldspromille som spænder fra seksten til fire og tredive en vis beskyttelse af nogle af kommunens borgere minimumskravet beskytter nemlig borgere som bor i etagebyggeri både ejere og lejere de har typisk størst økonomisk fordel af høj grundskyldspromille og lav

tilsvarende beskytter loftsgrænsen som

der bor i parcelhuse og sommerhuse som omvendt

og en højere udskrivningsprocent det vil derfor være uheldigt at ophæve den her beskyttelse af borgere i etagebyggeri ud fra et fordelingsmæssigt synspunkt

der er trods alt syv kommuner som har den højeste tilladte promille på fire og tredive men som sagt

både fordele og ulemper ved venstres forslag og regeringen har derfor ikke taget endelig stilling men vi arbejder videre på at belyse de nærmere konsekvenser af forslaget herunder de fordelingsmæssige konsekvenser og vil på den baggrund gøre vores endelige

regeringen vil give kommunerne frihed til at gøre ting hvor vi siger

kommunale selvstyre ærgrer vi os tit over at man ikke kan genfinde hos regeringen

at kommunerne kan gøre det som som regeringen ønsker at kommunerne skal gøre regeringen ønsker ikke at give frihed til kommunerne til at de kan gøre ting som regeringen politisk ser anderledes på og det viser jo sådan set bare

om kommunalt selvstyre det er frihed til at gøre det regeringen gerne vil have

konkrete forslag ikke nødvendigvis frihed til at gøre noget som

vil det

man godt vil støtte beslutningsforslaget og senere vil fremkomme med lovgivning så det synes jeg

er rigtig positivt man kan sige

kommunerne denne frihedsgrad også er at problemet med

meget meget høje og i andre kommuner er det

skal man også gøre det i den anden ende så skal man også fjerne loftet

om man også vil kigge på andre friheder til kommunerne med hensyn til skatteopkrævning sådan at man

derfor der er en strukturpolitisk konsekvens

er enige om at skatten på arbejde er et godt sted at sætte ind det var vel også det der bar vores

det at der ud af landets otte og halvfems kommuner kun er én kommune nemlig gentofte som det her forslag i dag vil berøre gentofte er den eneste kommune der er i nærheden af at blive ramt af minimumskravet idet deres grundskyld ligger på de seksten promille både i år og næste år der er kun to kommuner ud over gentofte der har en grundskyldspromille der ligger under tyve og den gennemsnitlige grundskyldspromille for kommunerne næste år kommer til at ligge på

i to tusind og fjorten nemlig den socialdemokratiske furesø kommune som sænker den med to promille promille når altså ned på en og tyve

man kunne derfor være fristet til at kalde det her beslutningsforslag for lex gentofte da det reelt er den eneste kommune forslaget vil berøre greve og hedensted er de to kommuner der i to tusind og fjorten har den laveste grundskyldspromille efter gentofte hvis nu de to kommuner skulle sænke deres grundskyldspromille til femten fordi man fjernede

jo koste dem henholdsvis cirka tre og tredive og to og tyve million kroner det er bare et par eksempler for at illustrere at det er mange penge som kommunerne skal ud at finde for at sænke grundskyldpromillen til under seksten hvis det bliver tilfældet selv i de kommuner som altså har den laveste grundskyld vi har også en bekymring der går på de fordelingsmæssige virkninger af det her forslag hvis nu for eksempel kommunerne finansierer en lavere grundskyld ved så at hæve indkomstskatterne

balancen mellem ejere og lejere

kan der også være være fordele ved det har ministeren også redegjort for

åbenlyse at kommunerne får mulighed for

som følge af de stigende grundværdier ligesom det principielt også kan anses som en fordel at kommunerne får frihed til selv at bestemme deres egen grundskyldspromille også under de sekstende man kunne måske så også argumentere for at friheden skulle gælde i den anden retning

fire og tredive hvis man ville selv om det måske næppe bliver relevant for ret mange kommuner i praksis derfor skal

få belyst konsekvenserne

nærmere inden vi kan gøre vores endelige stilling

folk der følger debatten måske kunne have en fornemmelse af at det her

stod og hoppede på det her gulv for at få

de seksten promille i dag og selv de to kommuner greve og hedensted

så meget desto mindre

er en symbolsk frihed fordi det jo kun vedrører én

ikke også skulle gælde i den anden ende af skalaen for vi har jo et loft på de fire og tredive promille som man

i hvert fald en teoretisk mulighed for at man så flytter al beskatningen over på indkomstbeskatningen måske er det relevant også at diskutere når vi har det

ikke er rimeligt at der er en flerledet beskatning altså at beskatningsgrundlaget har andre elementer i sig

gøre stillingen op når vi får det lagt

der er fordele og der er ulemper og nu

hinanden og se hvad der vejer tungest jeg

at få belyst hvad er konsekvenserne hvad vil det betyde for helt almindelige danskere

gøre det her frihedsønske i forslaget gældende

om friheden ikke skulle være gældende både på loft og på gulv tror

vi fik det kaldt i forhold til grundskylden men selvfølgelig kan også være nogle negative signaler altså jeg tror

fremgik af spørgsmålet at hvis man sænker grundskyldspromillen for

måske nogle fordelingsmæssige konsekvenser som alt andet lige

der er nogle konsekvenser af det her som ikke på nuværende tidspunkt er belyst grundigt nok det

op i forhold til de konsekvenser der måtte være af det og dem kender jeg ikke til fulde endnu det tror jeg ikke er nogen af os der gør så det synes jeg vi skal arbejde på at få afdækket godt og grundigt i behandlingen

derfor

selv kan finde ud af derude og vi har tillid til at byrådspolitikerne godt

det handler om som det er i dag gentofte kommune

jo også af den kommunale udligning venstre skriver blandt andet i forslaget at man gør det her for at det skal være muligt for

kompensere borgerne for de stigninger i

man kan kompensere de borgere som har voldsomme stigninger men man skal bare

guldborgsund kommune for eksempel får man ti million kroner mere ind i grundskyld næste år de ti million kroner tilfalder altså ikke kommunekassen de bliver udlignet

udligning mellem kommunerne så de går faktisk i statskassen så hvis kommunen

et andet sted dermed ikke sagt at vi er modstandere af forslaget

sagt kan vi støtte forslaget men vil lige

og den kommunale udligning men principielt synes vi ikke

men udelukkende af vurderingsgrundlaget altså hvor meget

hermed at jeg har fået

skal stå på mål for det

nu vælger i gentofte kommune at sætte grundskylden ned fordi den er

er det så ikke kommunalpolitikerne man skal gå til og sige det her har en socialt skæv balance så kan man jo som borger vælge ved næste kommunalvalg nu har vi et lige for døren at sige fint nok så stemmer vi på nogle andre i stedet for så jeg er enig i at

man

også den problemstilling som herre ole birk olesen

i ringkøbing er rigtig mange sommerhusejere

at kommunerne får mulighed for at kompensere boligejerne for det højere grundskyldsbeløb som mange i disse år betaler fordi skat mange steder har forøget grundværdierne via deres vurderinger radikale venstre kan godt se det fornuftige

argumentet om at forslaget vil give kommunerne større frihed samtidig er vi som bekendt af den opfattelse at skat på ejendom er bedre end en højere skat på indtægt og det er en væsentlig ulempe ved forslaget at der er en risiko for at grundskylden får mindre betydning som kommunal indtægtskilde og at den kommunale indkomstskat øges

imidlertid glade for at regeringen har tilkendegivet at man nu vil arbejde videre på at belyse de nærmere konsekvenser af forslaget

vi ser frem til sådan en nærmere analyse der kan tilvejebringe et mere solidt grundlag for vores endelige stillingtagen til

først sige at sf altid glæder sig over det når partier i folketinget vil give kommuner mere råderet og frihed det giver god mening fordi kommunalpolitikerne som oftest

hvordan de helt lokale forhold er herunder også om nogle borgere kommer særligt i klemme

er også fint at venstre med forslaget ikke pålægger kommunerne ekstraudgifter da man alene ønsker at fjerne minimumskravet

kommunerne selv får mulighed for at justere grundskylden nedad hvis de omvendt kan finde pengene til det i budgettet de penge vil jo så givetvis mangle i forhold til andre velfærdsområder som ældrepleje skole og så videre og det er netop den der byttehandel der gør at vi i sf ikke er udelt begejstrede over forslaget grundskyld udgør små ti procent af kommunernes indtægt og enhver ændring i den indtægt slår direkte igennem i det kommunale regnskab der vil med andre ord jo mangle nogle penge

det kan man naturligvis godt overlade til de lokale kommunalbestyrelser men eftersom de kun i meget lille grad kan regulere andre skatter er der for

kun én måde at finansiere en sænkning af grundskylden på nemlig ved nedskæringer og det er vi i sf ikke så begejstret for vi er derfor bekymret for de fordelingsmæssige konsekvenser det har hvis man alene giver lov til at nedsætte grundskylden

argumentet netop er at give kommunerne frihed til at sætte grundskylden ned

burde man vel også give dem muligheden for at sætte den op der kunne jo godt være kommuner der hellere vil beskatte deres borgere gennem

konsekvenser vil det i givet fald have for fordelingen af goderne i samfundet

om støtte til forslaget og derfor forholder vi os afventende over for forslaget men kvitterer for ønsket om at give mere frihed til

også hvis den i dag har en promille på fem og tyve og ønsker at sætte den

om det så fører til det ræsonnement hos sf

det vi har hørt flere gange i salen i dag folk ønsker sig nogle mere gennemgående beregninger på de økonomiske konsekvenser af det her forslag før man sådan helhjertet

det kan jo så betyde at børnefamilierne er nødsaget til at skære sommerferien væk eller er nødsaget til at skære i julegaverne

vil bare opfordre sf til at man også tænker på børnefamilierne og ikke kun

er noget som vi meget tit hylder her i folketinget

en selvfølge at alle stemmer for

men nu kan man jo konstatere for det første at kommunerne ikke ligefrem står i kø for at få den mulighed der tilbydes her for det andet kan man jo også konstatere at forslaget ikke udtrykker de store ambitioner med hensyn til at fremme det kommunale selvstyre på skatteområdet som sådan der foreslås ikke en tilsvarende frihed til at hæve grundskylden

at fjerne det nuværende loft der foreslås heller ikke en frihed til at indføre en progression i kommuneskatten hvilket jo kunne være en rigtig god idé i forhold til en mere social retfærdig fordeling af skattebyrden og der foreslås heller ikke frihed til at kommunerne kan bruge de penge de rent faktisk har til rådighed uden at de skal straffes med hårdhændede sanktioner ligesom der ikke tales om at give kommunerne noget mere luft i økonomien i det hele taget

det er jo nogle friheder som efter enhedslistens mening skal tages med

skattepolitikken i kommunerne og så give frihed på det område hvis man ikke også giver friheden på de andre områder sådan at et politisk flertal efter en god demokratisk diskussion i den enkelte kommune kan beslutte sig for

skal kræve op hvilken velfærd

fordele skattebyrden mellem rig

der er vist heller ikke nogen der forestiller sig at de andre friheder jeg nævner og som jeg synes må tages med når man taler om

overhovedet har nogen gang på jorden med de politiske udmeldinger der ligger fra et massivt flertal i dette

kan konsekvensen af sådan et forslag jo meget nemt blive at nogle kommuner vil benytte sig af muligheden med den konsekvens at der kommer til at mangle penge i kommunekassen som man så henter ind ved yderligere nedskæringer på skoler daginstitutioner hjemmehjælp og plejehjem områder som er hårdt plaget i forvejen hvilket er dokumenteret til fulde som herre simon kollerup sagde det er først og fremmest signalpolitik men efter enhedslistens opfattelse

er det et meget kedeligt signal der sendes med dette lovforslag nemlig et signal om at lettelser i grundskylden

og isoleret betragtet

vil lettelser i grundskylden det bør vel ikke være nødvendigt at gennemføre meget store

jo medføre en yderligere skæv fordeling af skattebyrden til fordel for dem med de dyreste grunde der jo også som regel indehaves af de rigeste mennesker som regel siger jeg der skal nok kunne findes en undtagelse derfor synes vi ikke der er grund til at bruge så mange kræfter på det her forslag jeg synes at været bedre hvis regeringen og regeringspartierne havde sagt klart fra i forhold til det signal der sendes når nu man selv opfatter det som signalpolitik men det har de jo så muligheden for at gøre i den videre behandling det vil enhedslisten gerne hjælpe regeringen med så vi vil da tage det store vovelige skridt at meddele

frihed til kommunerne ikke så meget som enhedslisten kunne ønske sig

også godt tænke sig at kommunerne fik mulighed for at lave en progressiv

en øget skævdeling i det her samfund mellem rig og fattig og mellem

derfor er man jo nødt til at kigge på indhold og konsekvenser og på den sammenhæng der er i tingene når vi taler om skattepolitik i forhold til kommunerne som det her er en

kommunernes ret til at sænke grundskylden i dag det

vi går ind for at kommunerne selv tilrettelægger deres skattepolitik og vi går også ind for lavere skat vi synes at lavere skat er et gode også lavere skat på borgernes boliger

synes vi at kommunerne skal have lov til at sænke skatten på borgernes ejendom

dernæst til selve debatten her

til det her forslag er netop det julelege vi ved jo alle sammen i denne sal regeringen ved det lige så meget som vi andre

dansk politik at en regering har stemt ja til et beslutningsforslag som kom fra partier i folketingssalen

kan de nogle gange bagefter finde på at fremsætte det som

eneste jeg tror vi må konstatere

at der er kommunalvalgkamp ude i landet

i hvert fald én kommune gentofte hvor borgerne gerne vil have lov til og politikerne gerne vil give dem en lavere grundskyld

deres lokale repræsentanter bliver valgt

lavere grundskyld så simpelt er det da

angående forslagsstillerne

grundskylden er jo vildt sammenvævet med den statslige økonomi og med udligningsordningerne i dette land når en kommune opkræver lad os sige

kan den samme kommune opleve at de halvfems million kroner skal sendes videre ind i udligningssystemet til andre kommuner

frihed til kommunerne til at sænke grundskylden uden at fritage dem for at skulle indbetale de penge som de så ikke opkræver i grundskyld til et stort udligningssystem som sender dem hen til andre egne af landet er en gratis omgang

viser man kun sin reelle vilje til at gøre noget ved det ved faktisk at kigge på den statslige involvering i det den statslige involvering i kommunernes økonomi og udligningen

sørger for at danskerne kan komme til at betale mindre i grundskyld det her forslag

et paradeforslag som skal få det til at se ud som om venstre tager borgernes bekymring for stigende grundskyld alvorligt selv om venstre i virkeligheden ikke og vi

ønsker at afsætte finansiering til at fastfryse grundskylden på et lavere niveau men altså

har en grundskyldspromille på fire og tredive som er loftet

den maksimum ud med grundskyld fordi man ved at alle de her sommerhusejere

stemme i kommunen og så skal nogle jo beskytte de her sommerhusejere som bliver beskattet af kommunen uden at kunne stemme på politikere der vil sænke

måske er det naturligt at man dér har

beskatning skatter og afgifter at det er vigtigt

vi kan jo se at den påvirkning christiansborg har haft har gjort at man brandbeskatter boligejerne det synes vi er urimeligt

lavere skatter og afgifter generelt

er et supplement til den holdning om at vi generelt synes at skattetrykket i danmark som et af verdens højeste

her er utilstrækkeligt som jeg også sagde i

er jo ikke nær nok der skal jo sættes ind over for den nationale del af den reguleringsmekanisme der er en del af skattestoppet der blev vedtaget i to tusind og tre og som gør at grundskylden stiger med cirka syv procent om året det er en helt helt urimelig reguleringsmekanisme den skal vi sætte en stopper for og

det forslag har den konsekvens at det koster seks

milliard kr som vi vil lette beskatningen for boligejerne med

koster ingenting fordi det er bare kommunerne selv der så skal finansiere

grundskyldspromillen bliver lavere det er jo heldigvis sådan i dag at den kommune der

er gentofte en god konservativ kommune med hans toft i spidsen den der har den næstlaveste er også en med en konservativ borgmester

også det er en god idé at de skulle få lov til at sænke grundskyldspromillen til under sekstende

man skal gå meget mere markant til værks for at gøre noget for boligejerne reelt

hvad enten man er lejer eller boligejer lejerne betaler grundskyld indirekte via en stigende husleje og boligejerne betaler den mere direkte de to gange om året hvor grundskylden skal

og stiger og det gør den ikke fordi vi politikere har besluttet at sætte skatten op men på grund af stigningen i grundværdierne så selv om kommunalpolitikerne holder grundskyldspromillen i ro

vokser markant over de næste år

indebærer det jo i første omgang ikke en lige så stor stigning i grundskylden

syv procent per år i mange år fremover medmindre grundværdierne på et senere tidspunkt igen reduceres og der kan blive tale om en meget lang årrække da der i de fleste kommuner allerede er et efterslæb for tidligere stigninger i grundværdierne som ikke er slået fuldt igennem i grundskylden endnu på den måde skubber man problemet foran sig i mange år

er slået fuldt igennem at helt almindelige boligejere risikerer at skulle betale mellem halvtredstusind og

i de kommuner der bliver allerhårdest ramt

er der et krav om at grundskyldspromillen skal ligge et sted mellem seksten og fire og tredive og venstre foreslår så ganske rigtigt at vi fjerner kravet om at man skal opkræve mindst seksten promille i grundskyld venstre vil give kommunerne frihed til at sænke grundskyldspromillen så borgerne kan blive kompenseret for stigende skatter som følge af stigninger i grundværdierne det må være op til den enkelte kommune at bestemme hvor meget de vil opkræve i grundskyld

fra enhedslisten om konsekvenserne af det her jeg kan forstå at enhedslistens

var anderledes positivt jeg vil vælge at

erkende at herre ole birk olesen godt kan have en pointe i nu er herre ole birk

ofte end jeg er og desværre får herre ole birk olesen jo ofte ret men jeg vil vælge at

ja hatten på og forholde mig positivt til det der rent faktisk blev sagt fra regeringspartiernes

en bekymring for at det ikke var ment

til problemstillingen om hvem det er der betaler grundskyld og

de rige som skal slippe noget billigere

godt lige gøre opmærksom på at hvis vi ser på personskatten

der jo ikke er nogen direkte sammenhæng mellem hvad man har i indtægt

kan være fuldstændig tilfældigt hvornår tidspunktet for det hussalg indtræffer altså om man er på toppen eller i bunden af markedet grundskylden er alene afhængig af grundens værdi og den politik der så bliver ført på rådhuset i den pågældende kommune og med hensyn til grundens værdi har vi jo set

at imødekomme konsekvenserne af de højere vurderinger af grundværdierne vi vil give kommunerne frihed til at sænke grundskyldspromillen vi vil give dem frihed til selv at bestemme den nedre grænse for hvor meget de vil opkræve i grundskyld og dermed give dem frihed til at kompensere boligejerne for de stigninger der er i grundværdien for de enkelte boligejere er det nemlig beløbet i kroner og øre

og da grundskylden jo varierer betragtelig fra kommune til kommune mener vi i venstre at den bedste løsning er at vi fra christiansborgs side skaber de bedste rammer

at kommunerne kan nedsætte grundskyldspromillen således at borgerne ikke oplever en stigning i grundskylden i kroner og øre

rigtig mange penge som boligejerne der skal betale og det kommer til at gøre ondt det er rigtigt af venstre at opmale dette trusselscenarie over for boligejerne men ærlig talt

gør noget for at imødekomme det trusselsscenarie eller forhindre det trusselsscenarie eller mener venstre helt oprigtigt ikke at det her bare lidt er en paradeforestilling som skal få det til at se ud som om venstre bekymrer sig

boligejerne selv om virkeligheden er at der er nogle meget større strukturelle problemer end alene dette at der er en bund

langt over eller tæt på grænsen på de seksten promille men det her kan hjælpe de kommuner hvor man er tæt på bundgrænsen men ikke har mulighed for at gå under de seksten promille fordi der er en lov der forhindrer det

har venstre og

kæmpet og kæmper stadig væk en indædt kamp for at

slet ikke ned til seksten fordi vi er helt oppe på syv og tyve men i hvert fald få den sænket og det

har desværre vist sig at være en meget meget svær kamp

det er ude i kommunerne man skal sænke grundskylden men hvis kommuner så ønsker at sænke den til under seksten

udligningsordningen og så bliver pengene smidt ud til andre kommuner så staten bliver jo nødt til synes jeg og liberal alliance at hjælpe til her og der synes jeg bare at der er tale om et svigt fra venstres side når venstre anerkender problemstillingen den trussel som er over for boligejerne og så ikke vil

deres plejehjem mere effektivt med leanmetoder og andet der er masser af muligheder for at man kan slanke den kommunale sektor og de penge man så indhenter ved at slanke den kommunale sektor kan man jo så bruge til eksempelvis at sænke

kan drøfte jeg synes nu at herre ole birk olesen kom med et udmærket argument

sommerhusejere og i øvrigt også de mange virksomheder som jo også betaler grundskyld

oftest ikke har mulighed for at stemme på de politikere der fastsætter grundskylden der kan man godt argumentere for at for at give dem et værn

bare tørrer skatten af på nogle skatteborgere fra andre kommuner

sætte grundskyldspromillen betragteligt i vejret

at man har et loft men ikke har en bund men altså hvis socialdemokraterne mener at det er meget vigtigt at vi får mulighed for at

hvis man når de seksten promille hvilket man jo sagtens kunne forestille sig at man nåede inden for en overskuelig fremtid vil kunne sætte grundskyldspromillen

det her forslag er isoleret betragtet kun et spørgsmål om at ændre noget lovgivning men hvis vi oven i købet kan få flertal for det så er det da bedre at vi tager et lille skridt i den rigtige retning

overordnet en genfremsættelse af det beslutningsforslag nummer b tre og firs som folketinget forkastede

den eksisterende ejendomsskattelov som den tidligere regering ændrede tilbage i to tusind og

grundejerne mod store mod store pludselige stigninger i den kommunale ejendomsskat i de perioder hvor grundværdierne vokser meget sikrer loven at det først slår igennem med en vis forsinkelse i det skattegrundlag som grundskylden beregnes af omvendt betyder det selvfølgelig at skattegrundlaget for grunde i perioder med lave stigninger eller fald i grundværdierne kan stige mere end de faktiske grundværdier det er så at sige prisen for at have grundskatteloftet fordi der i sidste ende bør være en sammenhæng mellem den skat man betaler og den værdi som grunden har men grundskatteloftet er jo ikke det eneste værn mod stigende grundskyld siden to tusind og ni har der været lovgivning som indebærer sanktioner over for kommunerne hvis den samlede kommunale skat bliver forhøjet så hvis der vedtages forhøjelse af kommuneskatterne herunder grundskylden som medfører en stigning i den samlede kommunale beskatning så udløser det sanktioner over for de kommuner som har forhøjet skatten

er på den baggrund kun sket forholdsvis få ændringer i de kommunale grundskyldspromiller i de senere år senest har vi med de vedtagne budgetter for to tusind og fjorten set at der sker et lille fald i den gennemsnitlige grundskyldpromille fra

fra de konservative lægger op til at gå endnu længere ved at fastfryse grundskylden målt i to tusind og tretten priser

sådan at de grundværdier som der skal betales skat af fastfryses på to tusind og tretten niveau og årligt reguleres svarende til inflationen endvidere fastsættes der et loft for grundskyldspromillerne svarende til niveauet i to tusind og tretten en sådan model ville for det første bryde med princippet om at der er en sammenhæng mellem de faktiske grundværdier og de

værdier der betales skat af

på grund af stigningsbegrænsningen være en vis tidsforskydning men på lang sigt

forventeligt være de faktiske grundværdier der beskattes hvis der sker en fastfrysning vil den sammenhæng gradvis blive mindre og mindre

det vil betyde at skatten i stigende grad vil blive oplevet som uretfærdig og vanskelig at anvende i den lokale beskatning endvidere vil regeringen fastholde at det er kommunalbestyrelsen der inden for de nævnte sanktionsmekanismer fastsætter grundskyldspromillen hvert år i forbindelse med den endelige vedtagelse af årsbudgettet det er kommunalbestyrelsen der skal stå til ansvar over for vælgerne for den grundskyldspromille som de fastsætter det tror jeg er ganske sundt for vores lokale demokrati og jeg henviser da også til den debat der lige har været som i høj grad har handlet om at sikre det kommunale selvstyre beslutningsforslaget vil for det andet betyde at de offentlige finanser bliver svækket

gerne rose de konservative for at

det gjorde man vist ikke sidst de konservative vurderer at

to tusind og tyve som bør finansieres af tilsvarende lavere stigning i det offentlige forbrug ved en gennemlæsning af de konservatives

tyve plan ny vækst og styr på gælden fremgår det at en del af finansieringen af fastfrysning af grundskyldsprovenuet skal ske ved en nulvækst i det offentlige forbrug det er som bekendt ikke regeringens politik samlet set kan vi derfor ikke støtte beslutningsforslaget da det vil medføre store offentlige besparelser og da det bryder med princippet om

er en sammenhæng mellem de faktiske grundværdier og de værdier

er to tusind og tretten hvorefter

princip løbende vil blive afviklet det andet som jo er nok så vigtigt

den faktiske værdi af boligerne i stedet for at det er som i dag hvor beskatningen af det at have en have er blevet så stor

i nogle kommuner betaler tres

mere i samlede boligskatter

eksempelvis to million kroner end for at have en lejlighed til to million

betale dobbelt så meget i samlet boligbeskatning

modvirker de her meget kraftige pludselige

over tid skal den afspejle værdien og det konservative forslag her vil helt afvikle det men selvfølgelig kan man indtage det principielle synspunkt

men så er grunden jo også mere værd altså en grund man kan bebygge med to hundrede procent eller

end en grund man kun kan bebygge med

til grundens værdi i ubebygget stand under hensyntagen til beskaffenhed og beliggenhed og til en i økonomisk henseende god anvendelse altså den skal med andre ord ansættes til den værdi grunden ville have hvis den henlå ubebygget

kunne anvendes til det formål der ville give det bedste økonomiske resultat

set et forsøg på at afspejle netop det at der kan være forskellige formål men at grunden

noget som er opfundet under hverken den her regering eller den forrige det

helt nyt fænomen

og murstenene det er jo selvfølgelig rigtigt at jorden har en værdi afhængigt af beliggenhed udsigt

lejlighed i en kommune til to million kroner oplever at skulle betale mindre i samlede boligskatter end

til to million kroner

planer af den karakter som herre jan e jørgensen antyder

har set nogen konkrete forslag fra venstre der vil adressere det men ikke ikke desto mindre

i venstre ser vi de store stigninger i grundskylden ikke mindst som følge af de seneste ejendomsvurderinger som et alvorligt problem problemet er ikke lige stort i alle kommuner rekordindehaveren er den kommune hvor jeg selv bor frederiksberg og det er så en rekord vi ikke er så stolte

vi kan se frem til at helt almindelige boligejere risikerer at skulle betale lige over ethundredetusind kroner i grundskyld om året når stigningerne er fuldt indfaset for et ganske almindeligt parcelhus det er en fordobling i forhold til i dag og det er voldsomt mange penge at skulle

i skat heldigvis har vi

regering lagt et loft over hvor meget grundskyldsbetalingen må stige men det ændrer jo altså ikke ved at de nyeste vurderinger er en udfordring for boligmarkedet for eksempel viser en opgørelse som danske bank har lavet for politiken at værdien af et gennemsnitligt hus i

kommune risikerer at blive reduceret med ottehundrede og halvtredstusind kroner når grundskylden er slået helt igennem stigningen i vurderingerne har i øvrigt heller ikke altid så meget med virkeligheden at gøre vurderingerne bygger nemlig primært på handel med ubebyggede grunde og dem er der jo altså ikke så mange af i tæt bebyggede kommuner som for eksempel

det giver slet ikke mening at bruge prisen på ubebyggede grunde som parameter for udviklingen i grundpriserne i bykommuner hvor der er bygget ud stort set til sidste kvadratmeter venstre deler således de konservatives bekymring for de skattestigninger som boligejerne har set

derfor positivt indstillet over for forslaget men man kan ikke basere sin skattepolitik på god vilje alene hvis man vil være troværdig i sin politik skal man kunne finansiere den vi har i vores finanslovsudspil for to tusind og fjorten som beslutningsforslaget jo lægger op til at det skulle gælde fra ikke afsat midler til en fastfrysning af grundskylden i hele landet vi har i stedet valgt at prioritere de fem milliard

vi har til rådighed til lettelser af skatten på arbejde og skatterne for erhvervslivet fordi vi mener at det danmark har allermest brug for lige nu er at vi får gang i væksten igen og får skabt flere arbejdspladser noget er vigtigere end andet og prioriteringen fra statslig side lige nu og her er altså at få skabt øget vækst og flere arbejdspladser det betyder ikke at der er skatter som venstre synes er for lave heller ikke grundskylden og det er næppe sidste gang vi har denne diskussion der er imidlertid ikke nogen grund til at tro at der sker noget som helst med grundskylden der koster penge på nationalt plan før vi får en ny regering uanset hvor mange beslutningsforslag der måtte komme mens vi så venter på en ny regering må vi derfor opfordre til at kommunerne selv gør noget ved problemet kommunerne har jo muligheden for at sætte grundskyldspromillen ned og dermed kompensere boligejerne for de fremtidige stigninger i

i folketinget har venstre jo desværre ikke flertal sammen med konservative og liberal alliance eller dansk folkeparti men det har vi på

være flertal for at sænke grundskyldspromillen og

penge til at gøre det venstre vil derfor så kraftigt som overhovedet muligt opfordre de konservative til lokalt at gøre noget ved problemet i de kommuner hvor det konservative folkeparti har politisk indflydelse det har man gjort i kommuner som greve og gentofte hvor man har en meget lav grundskyldspromille og vil jeg meget gerne rose dem men den konservative mærkesag om stop for stigninger i grundskylden er åbenbart ikke nået

her har de konservative nemlig med borgmesteren i spidsen modsat sig at sænke grundskyldspromillen selv om de sammen med venstre og liberal alliance kunne få flertal for det i stedet har man valgt at sænke personskatten det er fint nok men personskatten er altså i forvejen blandt landets allerlaveste og det er komplet uforståeligt at man ikke vil gøre noget ved problemet når man både har flertal og penge til at gøre det herinde har vi som bekendt ingen af delene som sagt mener vi i venstre at man skal have finansieringen på plads for at kunne føre en troværdig skattepolitik vi har ikke nogen finansiering til dette forslag da vi som sagt har valgt at prioritere vækst og arbejdspladser i vores finanslovsudspil i år og derfor kan vi ikke på nuværende tidspunkt stemme for beslutningsforslaget men vi stemmer heller ikke imod

grundskylden og jeg undrer mig over at venstre ikke

at han vil gøre noget ved grundskylden men reelt kan han ikke levere noget som helst andet end tomme ord venstre svigter den her dagsorden der bliver ikke gjort noget ved det venstre taler men handler

er ingen grund til at tro at der vil ske noget med grundskylden

mens vi venter på en ny regering kan vi så

kommunerne til at gøre det vil det sige

ønske om når man kommer i regering hvis man kommer i regering at gøre noget i stil med det forslag der ligger her fra de konservative om at fastfryse grundskylden et forslag som også liberal alliance har

til valg på en politik som vi kan gennemføre vi ønsker ikke fra venstres side at stå i en situation som den socialdemokraterne og sf har været i hvor man har udstedt et hav af løfter som man så bagefter har måttet rende fra vi ønsker at fremstå troværdige

de forslag vi lægger frem også mens vi

dem vi gennemfører når vi kommer i regering så jeg lover ikke at der bliver gjort noget

i den kommende regeringsperiode

at opkræve de fjorten milliard kroner ekstra skal man have en intention og en vilje til at gøre

tilfældigvis kommer og som venstre så eventuelt vil

fald hvis man skal tro de konservatives

og tyve plan

vi af den opfattelse at der skal være plads til en moderat stigning i de offentlige udgifter vi ved nemlig at nulvækst ikke harmonerer med for eksempel flere plejekrævende ældre højere medicinudgifter nye it løsninger og nye investeringer i vores fællesskab og i vores velfærd hvis vi ikke tillader en moderat stigning frem mod to tusind og tyve vil det betyde besparelser andre steder i kernevelfærden og færre ansatte det erkendte den tidligere vk regering i to tusind og elleve også i sin egen daværende

plan hvor der stod anført og jeg citerer nulvækst i det offentlige forbrug i mange år fremover vil reelt betyde at man bliver nødt til at spare på kernevelfærd citat slut også på det punkt kan vi altså konstatere at venstre og de konservative har ændret holdning eller standpunkt vi mangler blot at få et klart svar fra de konservative og venstre på

politibetjentene social og sundhedshjælperne eller folkeskolelærerne for vi ved at nulvækst i det offentlige det offentlige vil betyde færre offentligt ansatte finansministeriets beregninger viser at konsekvenserne ved nulvækst i forhold til regeringens plan vil betyde en nedskæring på samlet to og tyve milliard kroner svarende til treogtredivetusind færre offentligt ansatte at nulvækst betyder færre offentligt ansatte bliver ligeledes bakket op af ti forskellige topøkonomer men forslaget betyder også og der har enhedslistens ordfører herre finn sørensen jo ret at vi griber ind i det kommunale selvstyre hvor kommunalbestyrelserne selv kan fastsætte grundskyldspromillen når næste års budget skal vedtages den frihed mener vi at kommunerne fortsat skal have i den anledning kunne

være interessant at høre den konservative ordfører hvad de konservative borgmestre har sagt til forslaget såfremt forslaget bliver vedtaget

en milliard kroner som konsekvens af fastfrysning af grundskylden vi har jo allerede i dag et loft over hvor meget grundskylden må stige fra år til år i dag er reguleringsprocenten fastsat til maksimalt at udgøre syv

skatter ikke stige under ét

sikret mod store stigninger i deres grundskyld og i dag er det da også kun cirka ti procent af boligejerne der betaler grundskyld af den aktuelle grundværdi endelig mener vi også som ministeren også gjorde opmærksom på i sin tale at der bør være en sammenhæng

værdien af grunden og den skat som man betaler med en fastfrysning som der bliver foreslået af de konservative vil den sammenhæng løbende blive mindre og mindre så med disse bemærkninger kan jeg derfor meddele at

at det ikke er holdbart at grundskylden stiger så voldsomt

i nogle dele af landet

at der nogle steder kunne være et pensionistpar der i god tro havde sparet op i deres hus for at det kunne

nu på grund af grundskylden der stiger så voldsomt er nødt til at flytte fra

en holdbar måde at indrette det på

helt klart komme til at vælte en privatøkonomi når man ser på de store stigninger der er

i landet ser man på det på rent nationalt plan

stige til omkring fyrre milliard kroner i år to tusind og tyve så der er altså en voldsom stigning lagt ind og det tror jeg

kæmpe problemer for mange af boligejerne derude så vi er enige i at der skal ske noget på området

være en af løsningerne som kunne give noget stabilitet og tryghed for boligejerne derude men det rejser også et par spørgsmål for

hvad så med de områder hvor det faktisk falder i forhold til i

jeg kommer fra lemvig

og vurderingerne falder men man så samtidig regulerer det opad med inflationen

fast på en to tusind og tretten vurdering når den ikke findes

fald ikke fortsætte med det fejlagtige grundlag som vi har i dag så jeg vil opfordre til at man venter til

bliver færdiggjort næste sommer er kommet med en ny model

en beslutning om hvordan man håndterer den stigende grundskyld

det er vi jo som bekendt ikke med på så det gør selvfølgelig at

finansieringen i det her forslag men vi vil godt støtte intentionen

skal have fundet en løsning på med den stigende

for alle boligejerne det er ikke holdbart at der er den her voldsomme stigning

forslag kunne jo være at man for eksempel lavede en fælles beretning her i folketinget som gjorde at man man forpligtede hinanden til når man havde den her nye model i to tusind og fjorten at man så også satte sig ned og fandt en en holdbar løsning på det her

og at vi skal have fundet en løsning på det men jeg har indtryk af

så meget er et valgkampsforslag fra de konservative for

det mest saglige ville jo være at vente til vi får en ny model her i to tusind og fjorten

det ud fra og at vi så der sætter os sammen bredt i folketinget og

i danmark er for højt i radikale venstre er vi ikke begejstrede for det konservative beslutningsforslag for det første vil man

med fastfrysningen miste frihed i kommunerne til hvert år at fastsætte grundskyldspromillen i forbindelse med den endelige vedtagelse af budgettet for det andet vil beslutningsforslaget indebære en væsentlig svækkelse som det også allerede er blevet nævnt

de offentlige finanser nærmere bestemt et provenu provenu på seks

milliard kroner i to tusind og tyve som skal finansieres af det offentlige forbrug radikale venstre mener som bekendt også det er et ganske sundt princip at der er en sammenhæng mellem de faktiske grundværdier og den skat man betaler

angår bekymringen over at boligejerne udsættes for voldsomme stigninger i ejendomsskatterne

bemærkes som det også allerede er blevet nævnt at boligejerne allerede nu

beskyttelse mod store pludselige stigninger i den kommunale ejendomsskat som følge af det årlige stigningsloft på syv procent derudover er der som bekendt en mekanisme til sikring mod for store stigninger i de samlede kommunale skatter idet vi siden to tusind og ni har haft en lovgivning der indebærer sanktioner over for kommunerne

den baggrund kan radikale venstre ikke støtte det fremsatte

hele skattesystemet i det her land grundskylden hænger som bekendt sammen med henholdsvis prisudviklingen og ejendomsvurderingerne og selv om der i øjeblikket er meget diskussion om især vurderingernes kvalitet og diverse regeringers håndtering

er der dog over tid en sammenhæng de forhold vil langsomt men sikkert blive udvandet hvis man kunstigt fastfryser grundskylden og på sigt vil der ikke længere være genkendelighed mellem det ens ejendom er værd og det der opkræves i grundskyld og så har vi endnu en skat der virker uforståelig for borgerne og det er ikke det vi har brug for det vil desuden fratage kommunerne et af de eneste håndtag der er tilbage på indtægtssiden og vil dermed fastlåse kommunernes økonomi i helt uhørt grad det er muligt at konservative ønsker helt at fratage kommunalbestyrelserne indflydelse i det her land men det er vi i sf altså direkte imod også ud fra det perspektiv

ude på at begrænse det kommunale selvstyre så dermed også noget ros for underholdningsværdien det fremgår jo klart af det her forslag at det begrænser det kommunale selvstyre fordi man fastfryser grundskylden på to

sådan at den kun reguleres med med inflationen

og det må jo klart være en begrænsning af det kommunale selvstyre som i dag giver mulighed for

mellem et loft og en bund for opkrævning af grundskyld så det vil jeg da gerne have at ordføreren

at der er nogle ting der ikke rigtig hænger sammen i ordførerens kritik af undertegnede og undertegnedes parti hvad det her angår men når alt det her drilleri er overstået og det skal jeg

er der jo et langt alvorligere indhold i det og det er jo hele spørgsmålet om finansieringen det fremgår jo klart og tydeligt

beløbe sig til et mindre provenu som det hedder på seks

og tyve og ordføreren og ordførerens parti

at dette bør finansieres af en tilsvarende lavere stigning i det offentlige forbrug nu er der jo

hvis man nu laver et forsigtigt regnestykke der siger at en offentligt ansat koster cirka firehundredetusind

vil det her forslag altså koste cirka sekstentusind offentligt ansatte der jo i dag er beskæftiget med at uddanne vores børn i skolerne passe dem i daginstitutionerne passe de gamle i hjemmene og

har holdt for og det er jo også de store grupper af offentligt ansatte ude i kommunerne

kommunerne synes at de har mulighed for at spare nogle penge så tak for den skal vi sige rygende pistol der klart viser konsekvenserne

gerne sige at jeg er enig i at det er noget rod med de her ejendomsvurderinger det tror jeg hele folketinget er

diskuteres under næste punkt

skal jeg ikke gå længere ind i det her men bare sige at det man foreslår her er en pokkers dårlig løsning på det

venlig at tage beslutningsforslaget

regeringen pålægges inden udgangen af to tusind og tretten at fremsætte lovforslag som med forbehold for ændringer i de kommunale grundskyldssatser fastfryser grundskylden på dens niveau i to tusind og tretten således at der herefter alene sker inflationsregulering altså vi påvirker ikke det kommunale selvstyre det er de bagvedliggende værdier der ændres på det der hedder reguleringsmekanismen på de cirka syv

fjerne og så alene inflationssikre det kommunale selvstyre består det påvirker vi ikke naturligvis ikke

og kun bliver inflationssikret det er vel også det man kan læse når man bladrer om på side to og ser i bemærkningerne til forslaget det konservative folkeparti mener at grundskylden bør fryses fast på sit niveau for to tusind og tretten

er svært at opfatte forslaget på anden måde end at det forhindrer

jeg gerne lytte og hvis jeg har misforstået det

grundskyldspromiller som de gerne vil det ændrer vi ikke på og det har vi også eksplicit skrevet i teksten som jeg refererede ord for ord netop for at der ikke skulle sås tvivl om det så vi har gjort hvad vi

mange kommuner hvor folk kommer til at betale fem hundrede kroner eller mere om måneden i grundskyld som følge af de stigende grundskyldspriser så slemt kan det gå at man

om måneden i grundskyld fem tusind kroner mere om måneden i grundskyld er jo noget der kan jage familier fra hus og hjem det er noget som gør at pensionister der har

ikke længere kunne gå op ad trappen pludselig må erkende at det kan de ikke

ikke råd til at betale den kæmpe grundskyld på fem tusind kroner mere om måneden eller som det bliver til ethundredetusind kroner i alt når stigningen er indfaset om året

jeg synes ikke det er helt tilstrækkeligt fordi man i de

grundskylden med inflationen

inflationsreguleret den er på

og det vil sige at hvis man kun indfører en fastfrysning med inflationsregulering så vil grundskylden fortsætte med at stige og stige med inflationen mens ejendomsværdiskatten heldigvis holdes på en nominel værdi uden inflationsregulering og det vil betyde at det misforhold der er mellem beskatning af ejerlejligheder

huse i danmark vil blive endnu større det er allerede sådan i dag at man i en række kommuner betaler en meget større samlet ejendomsskat hvis man bor i et hus end hvis man bor i en lejlighed et hus

rødovre beskattes med ni og tres procent mere i samlede ejendomsskatter end en lejlighed i rødovre selv om huset og lejligheden har fuldstændig samme værdi så hvis man er en person i rødovre

at hvis man køber huset til to million

så skal man betale halvfjerds procent mere i ejendomsskat end hvis man køber en lejlighed til to million kroner hvorfor skal der være den diskrimination

en have omkring deres grund især børnefamilier som gerne vil have en have hvor barnet kan sove i barnevogn eller hvor

skal altså så bare betale en ekstra skat bare fordi de har en hæk omkring deres grund fordi de har en grund med en have på

ikke er rimeligt det konservative forslag vil medføre at den her forskel i beskatningen af ejerboliger afhængigt af om det er lejligheder eller huse vil fortsætte med at stige i stedet for at man i det mindste sørger for at

og så har vi jo vores eget forslag som vil tage fat om hele

de samme penge eller det samme for færre penge

har vi jo sagt at der skal ske en effektivisering af

sektor det er ikke nok blot at have et udgiftsstop der skal være en udgiftsreduktion

vores planer penge til mere end det som det konservative folkeparti

det er her vi er landet hvis vi sammen senere kan forstærke

for den dialog vi synes bare vi har ramt rigtigt med vores oplæg men

har en lidt anden mening og en lidt anden balancering

i københavn og fire tusind to hundrede kroner i århus det viser flere beregninger fra nogle af landets førende pengeinstitutter i det konservative

mener vi at grundskylden bør fastfryses på sit niveau for to tusind og tretten så den voldsomme stigning i ejendomsskatterne undgås det er af afgørende betydning for danskernes mulighed for at planlægge deres egen tilværelse og forvalte både fritid og arbejdsliv at der er grundlæggende ro om deres økonomiske forhold

skattetrykket i danmark er et af verdens højeste det fjerner en del af borgernes frihed og individuelle ansvar og det går også ud over virksomheders muligheder for at generere arbejdspladser og velstand i det hele taget en fastfrysning af boligskatterne skal således ikke ses som en modsætning til lettelser i skatten på arbejde men som et supplement til det og det her forslag må naturligvis ikke være til hinder for at der sker en korrektion af de ejendomsvurderinger der har været foretaget forkert af skat jævnfør rigsrevisionens kritik for nylig

for staten eller kommuner men i forhold til eksisterende planer for en samlet dansk økonomi i balance i

vurderer vi og fagfolk at forslaget vil medføre et mindre provenu der beløber sig til cirka seks

og tyve og det skal selvfølgelig finansieres af en tilsvarende lavere stigning i det offentlige forbrug og det har vi anvist

se på hvordan der drives politik rundtomkring vi så før

udmærker sig ved at have en meget lav grundskyldspromille

det er værd at anerkende her fra talerstolen at det er godt at borgerne

jeg håber at alle kommuner forsøger at bruge de penge der er til rådighed på bedst mulig måde til gavn

som rigsrevisionen kom med for nylig

har taget rigsrevisionens rapport meget alvorligt fordi det efter vores

nødvendigt at få genskabt tilliden til ejendomsvurderingerne boligejere og ejere af andre ejendomme skal selvfølgelig kunne stole på at de offentlige ejendomsvurderinger har en tilstrækkelig god

at få sagt at selv om vurderingerne er blevet kritiseret for ikke at ramme godt nok og den kritik

offentliggjort i og med at det ikke har været ulovligt

ligesom en anden sag omkring eventuel tilbagebetaling det

ligger der ikke et juridisk krav om at få ændret

få betalt penge tilbage ikke desto mindre

kritikken retter sig jo meget imod tidligere venstreskatteministre der havde magten på det tidspunkt som jo ikke

de fejl der blev påpeget allerede i nullerne

så også mere interesseret i at vi får en fremadrettet diskussion om hvordan vi kan gøre det bedre

derfor skal vi have etableret et vurderingssystem der kan lave vurderinger af bedst mulig kvalitet og der må vi bare erkende at det kan vi ikke gøre fra den ene dag

det vurderingssystem som forskellige

være så dårligt at det vil tage lang tid

vi har bedt et ekspertudvalg uden for skat og skatteministeriet om at

lave en rapport om hvordan man fremadrettet

vi kan få nogle nye vurderinger i to tusind og femten på et andet

vi på det grundlag

også få rettet nogle af de fejl der har været i

vi har i den forbindelse en problemstilling omkring to tusind og tretten vurderingen

er i gang med i øjeblikket og som skulle sendes ud til boligejerne

to tusind og fjorten vi har vurderet i skatteministeriet og i regeringen at det ikke ville være forsvarligt

det grundlæggende ville være med de samme

som var gældende for to tusind og elleve vurderingen

formentlig kunne rettet nogle af dem

ville vi gøre det at vi forlænger to tusind og

tusind og elleve vurderingen der så vil være gældende som tretten vurdering og som vil blive sendt ud til boligejerne

det at vi i

få et langt bedre system med en bedre træfsikkerhed

ville have set ud i

vil vi også være i stand

lave automatiske tilbagebetalinger i det omfang

har betalt for meget i enten ejendomsværdiskat eller i kommunal grundskyld og derfor vil der blive tale om en automatisk tilbagebetaling

ved en sådan model

om alle boligejere gennem de sidste ti år har betalt for meget i skat

der er vurderet for lavt end der er ejerboliger er vurderet for højt det fremgår klart af rigsrevisionens beretning og kammeradvokatens udtalelse og sagen er også den at langt de fleste boligejere betaler ejendomsskatter af beløb der ligger under den

aktuelle vurdering det skyldes skattestoppet for

og grundskatteloftet for grundskylden

fem procent af alle boligejere der i øjeblikket betaler ejendomsværdiskat af den aktuelle vurdering

kun godt ti procent af boligejerne der i øjeblikket betaler grundskyld af den aktuelle grundværdi langt de fleste boligejere betaler ejendomsskatter af beløb som ligger under vurderingen og langt de fleste boligejere vil overhovedet ikke være berørt af de ting vi her

er det som rigsrevisionen påpeger

vigtigt at få sagt at det er et begrænset antal som reelt bliver ramt

det er derfor at det er noget vanskeligt at skulle gå helt tilbage til to tusind og tre og lave mere korrekte vurderinger på det tidspunkt

skulle lave en vurdering af hvor meget et hus skulle være solgt til i to tusind og tre

kunne vurdere et hus bedre i to tusind og tre i

måske i teorien gøre det

det som er opfattelsen

praksis ville være enormt vanskeligt

stort antal fejlskud på de vurderinger som du så ville komme ud med så hvis jeg kort skal opsummere

har regeringen med sit udspil fremlagt en løsning som er rimelig og velafbalanceret og som sikrer at vi får styr på det her område og vi har til hensigt i nær fremtid at fremsætte forslag til den lovgivning som i den forbindelse er nødvendig og vi kan ikke støtte det her forslag fra

som rettelig tilkommer de folk der har betalt for meget i skat jeg forstår på det hele at det er regeringens undskyldning at man har fået sin egen advokat som man betaler for at repræsentere sig i forskellige sager til at hævde at man ikke har gjort noget ulovligt hvor stor troværdighed har det at det er ens egen advokat som man har bedt om at undersøge lovligheden af det her dernæst vil jeg spørge

det står direkte i vores grundlov i § tre og fyrre

kan pålægges forandres eller ophæves uden ved lov

det er tilfældet forstår jeg da ikke hvorfor herre ole birk olesen og liberal alliance

om en kommissionsdomstol der skal undersøge tidligere venstreministres ulovlige opkrævning af skat

han ikke en rigsretssag imod tidligere ministre fordi de har opkrævet for meget i skat

ulovligt det gør han jo ikke fordi han ved at hans argumenter

nogen som helst logik

i herre ole birk olesens argumenter burde han da tage den

og hvis man gør det hvordan kan det så forstås andet end

man har kun en lov der giver en lov til at opkræve skat af ejendomsværdien ikke en lov

kammeradvokaten til at undersøge skat selv

spørger samtlige

er uskyldig nu går en del af det her

at man er kommet det ved at få skats egen advokat til at undersøge det her

tale om en kommissionsundersøgelse der er tale om en rigsretssag i givet fald

det her lidt mere alvorligt

er os der bare har betalt kammeradvokaten for

det her folketing i forhold til hvordan vi diskuterer det her

ligesom vejer vores ord lidt mere nøjagtigt end det som vi hører her fra dansk folkeparti

fra liberal alliance det er en meget meget alvorlig sag at beskylde tidligere ministre for at

at sige nu har min egen advokat frifundet mig

tid tilbage mener skatteministeren at borgerne have deres penge tilbage er det rimeligt

set sådan at kammeradvokaten ikke kan sætte spørgsmålstegn ved lovligheden af

siger at det vil være noget vanskeligt

gå længere tilbage i teorien kunne

også er praktisk muligt og så handler det alene om politisk

jeg synes jo det må være svært at se logikken i at skatteministeren siger at det

kompensere boligejerne tilbage til to tusind og elleve men hvorfor ikke længere skatteministeren hvorfor trækker regeringen en streg i sandet ved 2011 hvorfor ikke tilbage til to tusind og tre hvor rigsrevisionen kommer med sin

tilbagebetaling helt tilbage til to tusind og tre

af klageudgifter tilbagebetalingsudgifter

virkelig stor diskussion

godt høre om venstre har gennemtænkt konsekvenserne

efter næste valg har venstre gennemtænkt konsekvenserne af den melding de giver her i dag

vurdering der er afgørende og det forstår jeg bare ikke jeg forstår ikke hvorfor skatteministeren mener at det er naturligt at gå tilbage til to tusind og elleve men ikke at gå længere tilbage det det

nok men jo længere tid du går tilbage jo mere upræcist bliver

giver jo sig selv fordi boligerne kan have ændret sig og der er meget forskellig prisudvikling i forskellige områder

ikke bliver et retfærdigt system og igen vil jeg spørge har venstre gennemtænkt konsekvenserne af den melding de giver her

ejendomsskat af almindelige borgere om det er uretmæssigt eller retmæssigt

jo så diskutere men uanset hvad er det jo konstaterbart at en del danskere har betalt for meget i ejendomsskat siden to tusind og tre jævnfør rigsrevisionens undersøgelse så det helt elementære spørgsmål

skatteministeren er jo uanset hvad kammeradvokaten skriver eller ej om det ikke politisk er rimeligt

har betalt for meget i skatter eller afgifter

er ikke noget retskrav på det det går

det er der er praktisk muligt

vores forslag det er klart at man altid kan diskutere hvornår man skal lave et skæringsår

en rimelig løsning på det her problem og der har vi

og derfor ligger det i vores udspil hele problemet når man siger der er masser der har betalt for meget

hvem det er og hvor

vi ligesom har fået et eller andet nyt system som man kan regne tilbage

de salgspriser der har været

deraf følgende specielle grundskyld som man

når man har opkrævet for mange penge i skat af folk

man gør en ekstraordinært stor indsats uanset

og tretten vurderingen at vi får et nyt vurderingssystem

på det grundlag kan få en fremadrettet løsning

ikke er os der har skabt de her problemer det er forskellige venstreskatteministre der har misrøgtet det her system igennem nullerne

jamen det har i gjort det er jeres ansvar kom

med en løsning på det og køre politisk

jeg har taget den her udfordring

en løsning på den og derfor

er partier i folketinget fra den borgerlige fløj der støttede den gamle regering

besvarelse som ministeren kom med her hvor kritikken mod de tidligere borgerlige skatteministre

at man vil justere på

rejste spørgsmålet over for den daværende skatteminister thor möger pedersen

daværende sf skatteminister at alt var som det skulle være

bør vi have det med

det afgørende

er konstateret at der er problemer på et område så skal man selvfølgelig gøre noget

det må være sådan at de fejl der

der er nogle der har betalt for meget og

deres penge betalt tilbage hvis de har betalt for meget i

det er jo et godt og sundt princip og der er er det så bare vi undrer os over at regeringen

i forhold til at det skal gælde fra to tusind og elleve og frem men ikke

vurderingerne skal gås efter og

det regeringen har sagt

vil gøre men at man så også skal kigge tilbage til to tusind og tre for at se om der er nogen der har betalt for meget så synes jeg det er

og det nye vurderingssystem som regeringen lægger op til

så skal borgerne kompenseres men så forstår vi ikke i venstre

tingene ikke har været

det kan være noget vanskeligt i teorien kan det nok godt lade sig gøre men så står vi jo også

politisk valg hvor langt man vil gå tilbage det er ikke et juridisk valg det er et politisk valg

min klare tilgang og venstres klare tilgang at vi må gå tilbage til der hvor kritikken bliver rejst

når regeringen har et nyt vurderingssystem på plads

må man kunne regne baglæns og sammenholde det med

så er det i min optik ikke særlig vanskeligt at sige jamen hvis det nye system som regeringen

folk har betalt for meget så skal man selvfølgelig sørge for at borgerne automatisk får deres penge det er svært

i min optik at komme med et budskab

bøvlet det er besværligt så derfor retter vi kun op på fejlene tilbage

få rettet op så langt tilbage som rigsrevisionen har

og det er tilbage til to tusind og tre og derfor

som pålægger regeringen at undersøge de offentlige ejendomsvurderingers rigtighed til bunds

ejendomsvurderinger automatisk får tilbagebetalt deres penge vi socialdemokrater er enige i at de offentlige ejendomsvurderingers rigtighed skal undersøges til bunds for det er sandt at kvaliteten af ejendomsvurderingerne ikke har været god nok de seneste mange år den nuværende regering har arvet rodet med de fejlagtige ejendomsvurderinger fra den tidligere regering det er nu os der har ansvaret for at rydde op

bedre og langt mere præcist vurderingssystem regeringen har nedsat et ekspertudvalg som skal komme med anbefalinger til et nyt ejendomsvurderingssystem der skal øge træfsikkerheden i vurderingerne et nyt vurderingssystem handler ikke om højere eller lavere skatter det handler om at skabe et system for ejendomsvurderingerne som borgerne kan have tillid til vi vil skabe et system hvor behovet for at klage bliver mindre og hvor eventuelle klager behandles hurtigt retfærdigt og effektivt når regeringen derfor allerede har iværksat et stort arbejde med at rette op på ejendomsvurderingerne både ved at nedsætte ekspertudvalget og ved at suspendere to tusind og tretten vurderingen afviser vi beslutningsforslaget socialdemokraterne stemmer derfor ikke for beslutningsforslaget jeg skal så derudover også hilse fra sfs ordfører og enhedslistens ordfører

ikke må stilles kritiske spørgsmål til fordi det ikke er ordføreren

på vegne af det andet regeringsparti sf og sågar også for oppositionspartiet enhedslisten er det sådan socialdemokraterne mener at et godt

som taler på vegne af en masse mennesker og

hen ganske uholdbart og jeg vil gerne opfordre formanden til at man tager det her med til præsidiet

man har valgt to tusind og elleve som

som jeg har forstået det er der også en temmelig stor usikkerhed ved at gå mange år for eksempel tilbage til to tusind og tre

er der lagt en en rimelig balance ved at gå tilbage til to tusind og elleve og det mener vi er

rigtighed til bunds og man vil sikre

tilbage fra to tusind og tre

det er en ret alvorlig kritik som rigsrevisionen

kommet med hvor man slår fast at

andelsboligområdet hvor man bevidst har vurderet for højt og det er altså i strid med loven og så hjælper det ikke noget at man sætter skats egen advokat til at undersøge det

at man på den måde frikender sig selv ved at betale sin egen advokat til at gøre det der er altså brug for at få andre folk til at

kigge på den her sag også bare i forhold til den store problemstilling med med den manglende tillid der er til skat for tiden er det altså ikke tillidsskabende at man undersøger sig selv omkring den anden del

jeg gerne slå fast at har folk

skat begået en fejl skal folk naturligvis

deres penge tilbage

ikke tale om statens penge det er altså borgernes penge

opmærksom på i mit spørgsmål at det er stærkt misvisende at alle bliver ved med at sige at det er fra to tusind og elleve man får pengene tilbage

altså ikke det er rigtigt det er to tusind og elleve vurderingen men det er altså alene for meget betalt ejendomsskat i to tusind og tretten man får tilbage og det er bestemt ikke rimeligt når skat nu tilbage fra to tusind og tre har begået fejl at

får penge tilbage for det ene af årene det synes jeg ikke man kan sige er en anstændig behandling en ting jeg dog godt vil sige der trods alt er positiv ved regeringens udspil er at man siger nu kommer et nyt system

man har nedsat det her udvalg som skal komme med en ny måde at gøre det på

ting som jeg synes er væsentlig i debat som dog ikke er en del af beslutningsforslaget er

man skal give borgeren mulighed for at klage

ikke det er i orden at man har suspenderet

der er altså nogle åbenlyse tilfælde derude hvor borgerne allerede nu kan sige at

vente til to tusind og seksten med at få de penge tilbage

til at være som en slags kassekredit for staten og det synes jeg ikke er rimeligt jeg synes det er vigtigt

diskussion at vi også får åbnet for

de her åbenlyse tilfælde automatisk

det sådan set også er overflødigt at pege på en finansieringskilde

jo ingen der ved hvor stort beløbet bliver det må vi jo tage når vi har det nye vurderingssystem og kan finde ud af

ved vi også hvad beløbet bliver

gøre en meget ihærdig indsats for at få fingre i den skat som man mener en eller

person havde snydt i skat eller at vedkommende ikke

kan vi jo konstatere fra skats egne undersøgelser fra juni måned

kunne for at få folk til at betale skat

rigtig mange danskere der har betalt for meget i ejendomsskat siden to tusind og tre så må det jo være

den repræsentation som folket har i parlamentet der beslutter at selvfølgelig skal man behandle de mennesker

skal de penge selvfølgelig tilbage til borgerne og det har ikke noget at gøre med

tilfælde synes jeg man har et ekstra

som parlament for at sikre

mere eller mindre og det er jo en ekstrem grad af

en totalitær tænkning at

den samme ihærdige indsats for at finde de folk og give dem penge tilbage som man gør for at kræve penge ind

så kan staten jo tillade sig hvad som helst altså hvis man bare føler man har staten i ryggen

trampe på folks rettigheder og igen synes jeg det

det er ulovligt eller ikke ulovligt jamen det konstaterbart at

men at der er betalt for meget i skat

selvfølgelig også være sådan at staten bruger nogle ressourcer på at finde

det er et fælles politisk ansvar for der er selvfølgelig også historie med i det også fra min egen tid da jeg selv sad i vk regeringen så så man kan skyde skylden på alle mulige og

væsentlig del af privatøkonomien at man har et ansvar for at sikre at de mennesker får deres penge tilbage derfor

vil vi jo under de forhandlinger med skatteministeren forfølge tankegangen om at man skal gå tilbage tusind og tre

staten har et ansvar for at samle op på de personer og det betyder at vi som en naturlig konsekvens af det kan støtte det beslutningsforslag

brian mikkelsen siger at statsmagten uberettiget har taget penge mange penge fra borgerne at statsmagten tramper på folk at der er tale om en totalitær tænkning

staten kan tillade sig hvad som helst jeg må lige gøre opmærksom på at det var den statsmagt som herre brian mikkelsen havde ansvaret for i nullerne

brian mikkelsen var minister i hele perioden så det var den statsmagt som herre brian mikkelsen havde ansvaret for som tilsyneladende var totalitær som trampede på folk som uberettiget har taget penge fra borgerne

han har da vidst det dengang der kom jo masser af advarsler til den daværende regering om at vurderingssystemet ikke fungerede godt nok hvorfor reagerede

og hvorfor spiller han nu

nye regering faktisk tager det her alvorligt faktisk modsat herre brian mikkelsen modsat herre kristian jensen modsat herre troels lund poulsen modsat herre peter christensen

når sandheden er at det var ham selv der havde ansvaret for den stat der dengang tilsyneladende trampede på folk jeg synes virkelig at hykleriet i den her sag har nået højder som jeg ikke troede

der er konstateret nu i rigsrevisionens undersøgelse folk har betalt for meget i ejendomsskat ifølge deres undersøgelse er det en og fyrre pct der har betalt for meget

det kan så være at nogle af dem har skullet betale ejendomsværdiskatten den har så været nulstillet på grund af vk regeringens gode gerninger men en del af dem har så

er at der altså er en statsmagt som ved at folk har betalt for meget i ejendomsskat men ikke sørger for at bruge de nødvendige ressourcer på at finde dem

system som virker men det er totalitært at statsmagten

så hviler der et specielt ansvar på et parlament og på en regering for at sikre

for og

må ræsonnementet være hvis man ikke bruger de samme ressourcer på at give

en totalitær tankegang og at statsmagten altid har ret det er den

eller ej jeg erkender at skatteministeren også forsøger at løse det

at der er gjort noget forkert så gør denne regering noget og det ville den foregående regering formentlig også

boligejere som har betalt for meget i ejendomsskatter

kompenseret de bør have pengene tilbage hvorfor er det at regeringen ikke vil det selv om regeringen ikke mener at det der er sket

med at blive iværksat men vi har så

helt forfra men vi gik faktisk

vi fik magten ved det sidste

se her jeg har betalt så så meget for meget i ejendomsskat

at vi kendte den korrekte vurdering

under alle omstændigheder nogle skøn man skal ud

der måtte have betalt for meget i ejendomsskat og så er det bare vi siger at jo længere tid du går tilbage jo vanskeligere

som er mere rigtigt end det gamle skøn og vurdere hvor meget der skal betales tilbage det

den nuværende lovgivning

vi skønner forsigtigt sådan at vi er sikre på at folk får det tilbage som de har betalt

system nu gør at vi formentlig

bedre skøn af to tusind og tre eller nitten tre og halvfems eller nitten tre og tres

og nogle der får for lidt og jo længere tid du går tilbage

løsning er rimelig over for borgerne

endelig minde om at efter valget har skatteministeren

det klæder bestemt ikke synes jeg

regering at man har stået i spidsen for at lave den forringelse

faktisk sat større fokus på at få et bedre ejendomsvurderingssystem men under alle omstændigheder synes

er blevet advaret adskillige gange

det var et bredt flertal bag skattereformen

for at undgå at regeringen lykkedes med sit korstog mod pensionisterne og lavede aldersdiskrimination og i øvrigt ville have øget boligskatterne det var ting vi fik med ved at indgå i den aftale og derfor kunne vi være med men men derfra

i to tusind og tolv blev taget initiativ til

lige for at forstå historikken jeg rejste den her sag på baggrund af den vurdering der blev offentliggjort i marts to tusind og tolv der rejste jeg den over for skatteministerens forgænger

hvornår er det at regeringen ligesom mener at der er noget

det andet er kan skatteministeren

ok der var nogle problemer men fra to tusind og elleve

længere tilbage jeg synes ikke at skatteministeren kom med

vil vi godt rette op på tilbage til to tusind og elleve

men men den venlighed rækker kun til to tusind og elleve og ikke længere tilbage

det er jo et politisk valg men så synes jeg også bare at skatteministeren skal sige meget klart at

en rigsretssag imod nogle venstreskatteministre

været et retskrav på at man skulle betale penge tilbage

ikke vores vurdering at det er sådan

urimeligt og derfor har vi så besluttet at vi vil lave et nyt system

det vigtigste i det her og at vi på det grundlag

er en og fyrre procent af ejendommene overvurderet i forhold til salgsprisen en og fyrre procent vi ved ikke hvor mange boligejere der konkret er berørt af det her det kan være ethundredetusind

være tohundredetusind måske kan det også være trehundredetusind

men det er mange mennesker som er kommet til at betale for meget

som følge af sjusk hos skat i vurderingen af ejendommene det er foregået under to regeringer

under den foregående vk regering og det er foregået under den nuværende

partierne i den gamle regering er åbne over for

til borgerne de borgere

for meget i skat skal automatisk have penge tilbage sådan som det her beslutningsforslag fra liberal alliance foreslår den nuværende regering bestående af socialdemokraterne radikale og sf vil ikke det den konstaterer at der er opkrævet for meget i skat men nægter at betale pengene tilbage det er det interessante i dag der har været meget udenomssnak heroppe fra talerstolen især fra skatteministeren

man villig til at betale de for meget opkrævede skattekroner tilbage

at det angiveligt ikke var ulovligt at opkræve mere i skat end loven tilsiger det har han sin egen advokats ord for og denne advokat er jo betalt af skatteministeren selv

statens advokat og statens advokat fortæller meget belejligt for regeringen og for staten at skat ikke har gjort noget ulovligt ved at opkræve mere skat end loven tillader og den slags

det kræver en meget krøllet hjerne at forstå det hos kammeradvokaten kræver det at man får løn af den regering som man skal frikende det er helt klart

det ikke i danmark er tilladt at opkræve en skat som ikke har en lov der hjemler det det står i grundlovens §

kan pålægges forandres

der tillader at man opkræver mere i skat af borgernes ejendomme end ejendommene er værd i henhold til en korrekt vurdering

at man aldrig må have en vurdering der er højere end den reelle pris i handel og vandel det står

fordi rigsrevisionen gerne vil gøre opmærksom på det og jeg læser op fra bemærkningerne til vurderingsloven vurderingen kan dog fortsat ikke overstige værdien i handel og vandel

så har ministeren en anden undskyldning for ikke at ville betale pengene

men det passer jo ikke hvis man har en korrekt vurdering en ny korrekt vurdering fra to tusind og femten som vi venter på så kan man selvfølgelig putte de nye korrekte tal ind i et simpelt regneark på en computer og regne tilbage i tid

udviklinger i salgspriserne

vi kender jo udviklingen i salgspriserne i de forskellige områder de ligger tilgængelige i statistikker alle mulige steder

mere korrekte værdi man finder ved den nye vurdering så kan man også føre den nye

mere korrekte vurdering tilbage i tid og på det grundlag

betale til borgerne hvis de har betalt for meget i skat men regeringen ønsker det jo

lade sig gøre at betale pengene tilbage automatisk men kun for nogle få år

lade sig gøre helt tilbage til to tusind og tre ja det er jo meget belejligt

til de nyere vurderinger

for jeg kan ikke se problemet for mig jeg har redegjort for hvordan det kunne løses

årsag til at regeringen siger sådan

en skatteforhøjelse som regeringen har lovet ikke vil komme regeringen har lovet at man ikke vil forhøje skatterne heldigvis

for at finansiere det at man betaler de her penge tilbage og det ønsker man ikke man vil hellere beholde pengene selv og det er den egentlige forklaring så lad mig her til sidst sige

i denne sal som ikke tager den parlamentariske diskussion alvorligt og møder op og fortæller hvad deres holdning til det her spørgsmål er

den rigtige ordfører men som er en erstatning

udtalt sig på vegne af enhedslisten

store principielle vigtighed men det her er dog noget som nationen diskuterer det er et stort emne og så bliver man simpelt

stiller sig op på denne talerstol

ikke er omkostningsløst at have upopulære standpunkter men at man kan blive udfrittet for sine upopulære standpunkter men regeringspartierne og enhedslisten har i denne sag tydeligvis valgt

at man stiller sig herop fordi det er en god parlamentarisk tradition især når det handler om lovforslag hvor der er lidt

der er stor interesse for

er ikke en god dag for folkestyret

herre esben lunde larsen som venstres

om det er når regeringen indgår en uhellig alliance med enhedslisten og det frie forskningsråd om et direkte tåbeligt kønsforskningsprogram eller når der luftes drømmescenarier om en kønsneutral verden hvor børn omtales som intetkøn efter et skrækkeligt svensk forbillede venstre ønsker at understrege at vi ikke ser den nye pædagoguddannelses kønsdimension som en anledning til at indføre kønspolitik i de danske institutioner

har set det i eksempelvis sverige hvor man i kønslighedens navn har frataget børn deres identitet som piger eller drenge som han eller hun derimod skal kønsdimensionen sikre at pædagogstuderende kender til forskellige kønsproblemstillinger så de er bedst muligt rustet til at håndtere de kønsmæssige problemstillinger som de måtte møde i deres hverdag uddannelsesministeren har forsikret venstre om at netop dette er formålet med kønsdimensionen og derfor har vi accepteret at det er en del af den aftale som vi i dag drøfter nu er regeringen jo en enhed det hører vi i hvert fald med mellemrum og

det også relevant at fortsætte ordførertalen med et citat og jeg citerer vi kan se at der er en direkte sammenhæng mellem at jo lavere karakterer jo større chance for at man frafalder sådan sagde børne og undervisningsministeren

til dagbladet politiken den anden oktober to tusind og tretten i forbindelse med regeringens overvejelser om en erhvervsskolereform det er venstre meget enig i og derfor har vi i forbindelse med forhandlingerne om en ny pædagoguddannelse arbejdet målrettet for at få indført adgangskvotienter og optagelsessamtaler i pædagoguddannelsen

som børne og undervisningsministeren så rigtigt udtrykker det er

gennemførelse af en uddannelse derfor ærgrer det også venstre at uddannelsesministeren er rygende uenig med børne og undervisningsministeren i karakterernes betydning for gennemførelse af en uddannelse det lykkedes ikke venstre at sikre at optagelsessamtaler og adgangskvotienter blev en del af den nye pædagoguddannelse men vi er dog nået så vidt at optagelsessamtaler og adgangskvotienter tages op til fornyet diskussion når praksis på læreruddannelsen har været afprøvet i to år så må vi jo håbe at uddannelsesministeren er blevet mere enig med børne og undervisningsministeren til den tid for det er jo helt uforståeligt at man ikke vil gøre noget mere aktivt ved det store frafald som pædagoguddannelsen har når vi trods alt kan anbefale det samlede resultat er det fordi pædagoguddannelsen styrkes på fire områder højere faglighed og kvalitet bedre handlekompetence og bedre sammenhæng til praksis øget specialisering og mere arbejdsmarkedsrelevans

og ønsker fremmet i uddannelsessystemet generelt derfor er vi generelt positivt indstillet over for lovforslaget om en ny pædagoguddannelse der skal erstatte den tidligere lov om uddannelse til professionsbachelor som pædagog

gerne set at dette lovforslag havde indført karakterer i praktikken da det i vores optik netop vil sikre sammenhæng mellem teori og praksis og give de studerende en realistisk selvforståelse for niveauet vi havde ligeledes ligeledes gerne set at lovforslaget havde ført til at der blev indført stopprøver for derigennem at højne kvaliteten blandt de studerende

at alle studerende havde forudsætningerne for at træde op på næste trin i uddannelsen og at ingen dermed havde mulighed for at gå og skjule sig det lod sig desværre ikke gøre omvendt kvitterer vi trods alt for at elever nu skal bestå deres praktik og at etik og værdier som tema er blevet en fast bestanddel af grundfagligheden med disse bemærkninger kan venstre og det konservative folkeparti anbefale dette

forberedende studium så man netop kan komme ind på den uddannelse derfor ser vi jo at de mest attraktive uddannelser i danmark har høje optagelseskrav så det havde vi gerne set også var blevet en del af den pædagogiske uddannelses virkelighed men det er der jo visse partier herinde i folketinget som ikke ønsker og det må vi jo så forsøge at lave om senere nu er det jo heldigvis kun en stemmeaftale

indgår og derfor er der mulighed for i fremtiden at kunne ændre på de her ting

mere ambitiøse på det her område men det

regeringen så blive i fremtiden når vi skal revidere det vi har

og det kræver tillid og tryghed alle som har børn kender helt sikkert også det smil man får på læben når ens barn pludselig kan en sang som man ikke selv har lært det eller bruger ord som man

det kunne det er i vores samfunds dagtilbud at langt de fleste af vores børn begynder deres helt eget liv i det store fællesskab uden for familien det er her vores børn lærer ord lærer sange vi ikke kender

det er her de knytter venskaber

de lærer at være en del af et fællesskab det er stort og ja der findes vel

end at sikre at vores børn får en god start på livet det gør uddannelsen af vores pædagoger så vigtig hver dag gør de deres for at alle børn uanset bagagen hjemmefra får en god start på livet den store opgave skal de selvfølgelig

til at kunne løfte derfor er det

intet mindre end socialdemokratisk hjerteblod at sikre vores pædagoger de bedste uddannelsesmuligheder så vi styrker dem i deres vigtige arbejde

derfor er det så fantastisk at alle folketingets partier bakker op om en reform af pædagoguddannelsen med det lovforslag vi behandler her i dag lader vi fremover pædagoguddannelsen regulere af en bekendtgørelse med hjemmel i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser det gør vi for at imødekomme et stort ønske om øget deregulering og fleksibilitet og mindre regelstyring af pædagoguddannelsen vi gør det med andre ord lettere løbende at tilpasse pædagoguddannelsen den virkelighed pædagogerne og vores børn lever i helt overordnet ønsker vi at styrke pædagoguddannelsen på fire områder nemlig ved at give højere faglighed og kvalitet sikre handlekompetence og bedre sammenhæng til praksis øge specialiseringen med mere arbejdsmarkedsrelevans og styrke de tværprofessionelle

kompetencer den nye pædagoguddannelse skal være mere intensiv og skærpe

der skal udvikles fælles kompetencemål for uddannelsen og de studerende skal efter på første år at have opnået en fælles grundfaglighed kunne vælge en af tre specialiseringer hvor de tilegner sig specialviden om enten småbørnsområdet børn og unge området eller det socialpædagogiske område samtidig

omlægger vi praktikken så størstedelen af de studerendes praktik

for at styrke vekselvirkningen og synergien mellem teori og praksis udvider vi praktikperioden fra tre til fire perioder fremover vil der blive stillet krav om studerende har reelle studiedage mens de er i praktik simpelt hen for at styrke deres læringsudbytte vi vil rette fornyet fokus på de tværprofessionelle kompetencer i uddannelsen

understrege vigtigheden af et tæt samarbejde mellem pædagoger og lærere i folkeskolen og mellem pædagoger og andre faggrupper det er vi rigtig glade for fordi pædagoguddannelsen på den måde ligger flot i forlængelse af vores reform et fagligt løft af folkeskolen det understreger at vi kerer os om det hele menneske om det enkelte barn fra vuggestuebarn til afgangselev i folkeskolen med den nye pædagoguddannelse er det vores ambition at skabe en spændende og udfordrende uddannelse der kan tiltrække endnu flere dygtige studerende en uddannelse

give hvert enkelt barn mulighed for at udleve sit fulde potentiale og understøtte vores børn i at indgå i fællesskaber kort sagt med den nye pædagoguddannelse vil vi give vores pædagoger de bedste betingelser for at være med til at skabe gode børneliv for

derfor støtter socialdemokraterne

en sammenhæng

det frafald som der blandt andet har været på læreruddannelsen jeg vil igen understrege at socialdemokraterne er meget opmærksomme på at der findes problematikker som handler om at vi har et for stort frafald på vores uddannelser og i den her sammenhæng

den nye bekendtgørelse som vi håber kommer til at

for fremtidens studerende så

praktikeksamen

det indgår i aftalen at man skal udvikle nye praksisnære eksamensformer der skal teste pædagogstuderendes pædagogiske færdigheder vi skal

er på sygeplejerskeuddannelsen have en eksamensform hvor man tester hvordan den enkelte fungerer

praktiske arbejde jeg må tilføje at dansk folkeparti gerne havde suppleret aftalen med krav om uddannede praktikvejledere vi får dog en evaluering af praktikvejledningen og så må

nødt til at gå videre indtil da må vi prøve at fæste lid til at kommuner og regioner vil tage deres opgave alvorligt når det handler om at sikre en god og kvalificeret vejledning samtidig burde praktikken efter vores vurdering

for eksempel er på sygeplejerskeuddannelsen således at den studerende ikke skal indgå i normeringen

noget vi umiddelbart kan komme igennem med

ikke kan det skærper det behovet for at styrke praktikvejledningen og rammerne for at lære i praktikken

tilfreds med at den nye aftale følger aftalen om folkeskolen sådan at pædagoger nok skal kunne understøtte undervisningen i folkeskolen men at de ikke har nogen undervisningskompetence dermed bliver regeringens oprindelige tanker om pædagoger i heldagsskolen ikke til noget

er der kønsdimensionen hvor der står at kønsdimensionen indgår i det relevante vidensområde i grundfagligheden det kan man dårligt være uenig i uenigheden kunne måske opstå når relevant skal defineres

frem til at se bekendtgørelsen og se hvordan det udmøntes i virkeligheden

eller at lege bøger eller tekster og andet ikke må afspejle at drenge er drenge og piger er piger men det har ministeren forsikret os om ikke er tilfældet og det vil vi naturligvis være vågne over

til bekendtgørelsen

med indførelse af øgede muligheder for specialisering jo efterspurgt et ønske som rigtig mange aktører har haft lige siden den fælles pædagoguddannelse blev gennemført i begyndelsen af nitten halvfemserne

og vigtigt skridt mod en mere specialiseret viden som nye pædagoger har brug for hvis de skal matche behovene på det pædagogiske arbejdsmarked

rummer imidlertid også mange andre vigtige elementer blandt andet indføres der kompetencemål der mere direkte afspejler hvad pædagogen skal kunne når han eller hun møder den pædagogiske virkelighed der indføres et tværprofessionelt element der skal ruste pædagogen til at samarbejde med andre faggrupper

men også for opsporing af sårbare børn og uddannelsens internationale element styrkes den skitserede nye pædagoguddannelse er efter alle de politiske partiers opfattelse en bedre løsning end den nuværende men det er også vigtigt at sørge for at optimere netop denne uddannelse i danmark har vi jo altid haft en meget veluddannet pædagogisk arbejdskraft i forhold til mange andre lande

to år efter første gennemløb i

og tyve og at det kommende udkast til bekendtgørelse om pædagoguddannelsen vil blive rundsendt til ordførerne

radikale venstre naturligvis støtte

som sikrer at den nye pædagoguddannelse

pædagoguddannelsen er danmarks største videregående uddannelse og jeg vil også vove at påstå at det er en af landets vigtigste uddannelser den forskning der er lavet på dagtilbudsområdet peger på at jo mere tid børn i de tidlige år tilbringer med en voksen jo bedre muligheder har de at klare sig godt i skolen og jo bedre muligheder har de for at klare sig godt senere

danske børn tilbringer størstedelen af deres vågne tid

er det jo også fuldstændig afgørende

bruger tiden sammen med det er vigtigt at de voksne der er i vores dagtilbud

sprog og evne til at indgå i forpligtende fællesskaber

i skolen i dagtilbud på

mennesker til at blomstre

ikke kun skal uddanne pædagoger til dagtilbud men uddanne pædagoger til et bredere

relationer og derfor har de brug for mange af de samme forudsætninger derfor er vi i enhedslisten rigtig glade for at vi har fastholdt en generalistuddannelse men med en meget skarpere og en meget tydeligere specialisering

de pædagogstuderende vi ved at ved at de studerende har en grunddel på

de forskellige retninger og de forskellige måder at arbejde med pædagogik på samtidig

specialiseringen alligevel tidligere end i dag og fylder mere end i pædagoguddannelsen

er jo netop for at sikre at de studerende er forberedt på bedst mulig måde til det arbejdsmarked og til de

de skal ud til i enhedslisten havde vi ønsket os at man havde afskaffet de lønnede praktikker

og på den måde vil kunne få mere tid

nemlig en undersøgende praktik og det ser vi i enhedslisten som

helt så vi kan ligestille de pædagogstuderende

de andre professionsbacheloruddannelser

understrege at vi i enhedslisten er glade for og glæder os meget til at se evalueringen der skal laves af praktikvejledningen og der bider vi især mærke i at de pædagogstuderende har efterspurgt og efterlyst at der kommer

vejledning i praktikkerne

det her lovforslag sikrer at indholdet af pædagoguddannelsen er blevet bedre men for at sikre både en højere faglighed

får et højere taxameter det kunne for eksempel ske ved at lave en reform af taxametersystemet og vi håber at ministeren på et tidspunkt indkalder til forhandlinger om dette som det også står nævnt i regeringsgrundlaget

er da glad for at liberal alliance i hvert fald undervejs

lovforslaget

den brede opbakning som jo ikke kommer som nogen overraskelse al den stund at vi altså har forhandlet

jeg tror der er rigtig megen glæde

på den ene eller den anden måde med pædagogernes uddannelse og

at det er et samlet folketing der nu

nyordne den så vi vi tager højde for nogle af de kvalitetsudfordringer der har været regeringens ambition er helt klar vi vil skabe grundlaget for den dygtigste og bedst uddannede generation nogen sinde og det kræver at vi tager fundamentalt fat hvis vores håb og drømme på vegne af vores børn og unge skal realiseres kræver det helt grundlæggende at vi har veluddannede og engagerede pædagoger

i sagens natur er de første velfærdsprofessionelle som vores børn møder i dag forlader hvert sjette barn folkeskolen uden de basale færdigheder der er en forsætning for videre uddannelse og job og i en bredere forstand

for at vælge retningen for sit eget liv danmarks evne til at bryde den negative sociale arv harmonerer ikke med det ofte tegnede selvportræt

et land med lige muligheder for alle indsatsen for at ændre på det billede starter længe før skolealderen regeringen vil hæve barren for morgendagens pædagoger understøtte en styrket indsats for de mest udsatte og tilpasse uddannelsen til pædagogernes til pædagogernes nye rolle i folkeskolen vi skal både anerkende og forvente at nyuddannede pædagoger yder et markant bidrag til at skubbe velfærdssektoren i en retning hvor alle kan udleve deres potentiale og udvikle sig i en positiv retning reformen af pædagoguddannelsen vil sikre dygtige pædagoger med faglig ballast og vil på den måde understøtte målet om bedre rammer for det enkelte menneskes udvikling pædagogernes arbejdsmarked bliver stadig mere komplekst og kræver helt særlige færdigheder hos den enkelte

en forskel i sit arbejde pædagoguddannelsen vil fortsat være en enhedsuddannelse med en fælles grundfaglighed men der indføres tre specialiseringer som tilsammen dækker det pædagogiske arbejdsfelt det drejer sig om dagtilbudspædagogik for de nul fem årige skole og fritidspædagogik for de seks atten årige og social og specialpædagogik

disse tre specialiseringer vil sikre at de kommende pædagoger vil blive bedre forberedt

udfordringerne i de forskellige pædagogiske professioner

få særlige kompetencer til at arbejde med børns udvikling forældresamarbejde sprogtilegnelse og sprogstimulering samt inklusion

til udsatte børn og pædagoger der har valgt social og specialpædagogik vil blive klædt bedre på til at arbejde med den meget differentierede målgruppe der omfatter udsatte børn unge og familier og mennesker med sociale psykiske eller fysiske problemer regeringen vil med reformen af pædagoguddannelsen også stille højere faglige krav til de pædagogstuderende uanset hvilken specialisering de vælger

ikke nødvendigvis højere krav i sådan en traditionel akademisk betydning nej det er højere krav til den konkrete praksisviden og de konkrete færdigheder som pædagogerne bør have allerede i deres grunduddannelse det er en af grundene til at der indføres kompetencemål med afsluttende prøver som er slutmål med fokus på hvad den studerende kan frem for

den omdannelse af lægeuddannelsen vi gennemførte sidste år sammen med en bedre praktik

vil det øge de studerendes handlekompetencer og gøre dem mere forberedte på det arbejdsmarked der venter dem efter sidste eksamen det kan være i forhold til samarbejdet med forældre som traditionelt kan være en udfordring for mange nyuddannede pædagoger

svære samtale om et barns skoleudsættelse

at vi omlægger praktikken fra tre til fire

mellem teori og praksis det ses blandt andet i den sidste afsluttende praktikperiode som skal gennemføres i sammenhæng med bachelorprojektet så vil størstedelen af praktikken fremover også skulle gennemføres på et praktiksted inden for den valgte specialisering igen handler det om

pædagoger med en specialistviden uanset om det er i vuggestuen

folkeskolen i fritidsklubben i botilbuddet på plejehjemmet på opholdsstedet eller

vi møder dem og det er vel at mærke pædagoger som har tilegnet sig deres praksisnære kompetencer allerede i deres ordinære uddannelsesforløb jeg synes at

rosa lund var meget præcise i deres beskrivelser af hvordan og hvorfor pædagogernes arbejde er så vigtigt som det er

for et ansvar man synes man giver fra sig og hvor stor en glæde man kan få ved at opleve resultaterne af det pædagogiske arbejde jeg tror det er rigtig vigtigt at vi med det samarbejde den aftale vi har lavet har fået demonstreret at der

det arbejde som pædagoger bedriver

stemmeaftale vi har lavet hvor samtlige partier er med og jeg vil gerne takke for samarbejdet med alle

rejst spørgsmål

gjort kommentarer i forhold til praktikken der vil jeg sige at det er afgørende at vi får øget kvaliteten i praktikken

praktikken fylder ganske meget i uddannelsen

ikke nogen hemmelighed at vi undervejs har undersøgt om man eventuelt kunne organisere tingene anderledes

økonomiske grunde fordi det ville have afstedkommet et meget stort slutkrav

synes vi med det vi har gjort har taget skridt til at vi kan styrke praktikken og jeg synes at vi også

undersøgelse vi nu har sat i gang og evalueringen af praktikvejledningen har sat

at vi kan sikre os at det ikke bare bliver

intentioner men at det også i praksis bliver en styrket praktik

så jeg vil slutte her og ønske alle en god weekend ikke mindst herre esben lunde larsen som synes at have brug for det

at vi har hævet ambitionerne for hvor mange der får en uddannelse

at vi ønsker at øge kvaliteten af den uddannelse de får

reformer vi har lavet i fællesskab først af læreruddannelsen og nu af pædagoguddannelsen

er også afsættet for det kvalitetsudvalg vi netop

handler det jo ikke bare om at uddanne mange nok det handler også om at uddanne godt nok hvis vi skal have den dygtigste

kvaliteten af vores uddannelser